er

forslag til vedtagelse der foreligger et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og nitten af flemming møller mortensen liselott blixt

og brigitte klintskov jerkel og

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og en og tyve af liselott blixt jane heitmann may britt kattrup

og brigitte klintskov jerkel

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og tyve af flemming møller mortensen stine brix pernille schnoor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

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem og halvtreds stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tre og tyve fire og tyve seks og tredive fyrre fem og fyrre og seks og fyrre stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer syv af et mindretal tiltrådt af et mindretal

er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer ni ti fem og tyve og otte og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet

elleve til tretten tiltrådt af udvalget

tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer atten tiltrådt af et flertal

nummer nitten og tyve tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer

ni og tyve til fem og tredive og syv og tredive til ni og tredive tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer en og fyrre

om ændringsforslag nummer otte og fyrre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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af et flertal

vedtaget jeg foreslår at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

til regeringen et spørgsmål som regeringen har imødekommet og det er vi meget taknemmelige for det går på en karantæne i ydelsessystemet

vi har efterfølgende stillet et nyt spørgsmål og

så kommet i dag og på den baggrund

jeg gerne bede om at forslaget bliver sendt tilbage til udvalgsbehandling mellem anden og tredje behandling så vi kan få

vi

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre syv

og tredive tiltrådt af et flertal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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og

ændringsforslagene til l to hundrede og

et flertal i folketinget tiltrådt af det øvrige udvalg de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

danske børn som som har opholdstilladelse eller som har statsborgerskab her i danmark

vælger radikale venstre enhedslisten og alternativet at stemme gult til de pågældende

enorm usikkerhed omkring den her lovgivning fordi man er i færd med at indføre en parallellovgivning

de pågældende uledsagede flygtningebørn som er her lovligt de samme retssikkerhedsmæssige garantier som man giver andre børn som

skal tvangsfjernes og ligeledes vil man

er mere vidtgående end de sanktioner man giver etnisk danske børn som risikerer

danske børn som har statsborgerskab eller opholdstilladelse her

en lovgivning som på en lang række områder er usikker derfor ønsker vi at stemme gult til de pågældende ændringsforslag

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte uden for betænkningen af udlændinge og integrationsministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

vedtaget der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse

da det ikke er tilfældet er forhandlingen slut

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget

om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er vedtaget derefter går vi til ændringsforslagene til l en hundrede og en og halvtreds ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal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

som bekendt ingen minister på dette område det er folketingets eget ansvar jeg vil lytte til debatten om forslaget

som senere skal behandles i udvalget for forretningsordenen forhandlingen er åbnet og det er først fru karen

at vi skulle ændre på vores samtaleform

vi skulle have debatten i dag simpelt hen

her i salen og ikke en eneste gang under de mange timers debat

i går var der faktisk nogen der brød etiketten med at sige herre og fru eller ordfører og spørger og jeg syntes heller ikke at der

at det virkede kunstigt eller forkert jeg synes faktisk

kan så følge med i om det er ordføreren der taler og måske stiller et spørgsmål ud i salen eller om det er spørgeren der stiller et spørgsmål til ordføreren

for samtaleformen herinde og vi kan ikke støtte

aldrig drømme om at tale på den her måde derfor

være en god idé at tage et skridt mere

det er ved at være halvtreds år siden man fjernede

minister jeg synes det er på tide at vi

samtaleform når vi har har møder i udvalg eller vi har lukkede møder så det er samtaleformen i folketingssalen

den nuværende tiltaleform skulle virke fremmedgørende og stiv i går

om folketingets medlemmer virkelig ikke havde andet og vigtigere at tage sig til end at tale

set enig med min gode bekendte jeg synes også at det her på mange måder er mærkeligt jeg synes det er godt at vi taler ordentligt til hinanden i folketingssalen jeg synes det er godt at vi gør os umage med at tiltale hinanden med ordentlighed og respekt

og sproget betyder noget det handler jo dybest set ikke om medlemmernes navne men tiltaleformen vidner i endnu højere grad om respekten for embedet

det afgørende jeg synes og det er jo også en hilsen til forslagsstillerne at det et eller andet sted virker en anelse fattigt hvis det her skulle være kulminationen på forsøget

at skabe en ny politisk kultur hvis det bunder i

imponeret jeg kan meddele at dansk folkeparti

og mere moderne sprog det handler på ingen måde om at respekten skal gå fløjten men det er jo muligt at tale pænt til hinanden selv om man ikke bruger herre og fru og de og den slags det kender vi jo blandt andet

lukkede samråd hvor hvor tiltaleformen er meget mere fri men hvor der da stadig væk er stor respekt så jeg vil egentlig bare gerne høre ordføreren om ordføreren ikke anerkender at

være respektfuld selv om man bruger et mere moderne sprog jeg oplever jo også at

ordføreren og jeg taler respektfuldt til hinanden når vi møder hinanden på gangen men der

ikke de til ordføreren jeg siger

en glidebane hen imod en situation hvor det ikke længere

det fulde navn der bliver nævnt men hvor det

alene er fornavnet så får vi altså en mærkelig debat en debat der vil være svær at holde styr på og som jeg heller ikke tror vil leve op til de synes jeg høje standarder man har

måde man samarbejder på herinde hvor man kan være politisk uenige fra talerstolen og at man som tilhører

man ret hurtigt færdig som gårdsanger

for nogle kan virke lidt fremmedartede

er med til at højne den måde vi tiltaler hinanden på

væsentlig opbakning til at man holder fast i

i det her hus sammen med de værdier jeg her har nævnt som jeg synes heldigvis kendetegner det politiske liv på christiansborg som vi så på trods af politisk uenighed eller måske netop derfor

vigtigt at fortælle om og det gør jeg med glæde til hver en tid lige

ja til rundvisninger og til at fortælle om det her fremragende hus

er nogle der sidder og kigger på hele vores arbejde her i folketinget og så kan vi passende runde det til den tid men vi afviser

hvor jeg kender vilkårene og det gør herre mikkelsen jo også skulle det ikke være

mikkelsen indrømmer jo at det givetvis kan virke lidt fremadrettet at tale på den her stive måde altså

selv om man lod være med at bruge tredje person og sagde leif mikkelsen

bare lige at fremhæve de skal vi sige kendetegn som man støder på her og som

ikke lige tror ligger først for

derfor jeg synes det er værd at fortælle ved enhver lejlighed til rundvisninger og andre

tiltaleformerne er altså med til at sætte et særligt præg på det her hus og derfor ønsker vi sådan

da godt plumpe i en gang imellem sådan er det det kan vi alle sammen på alle måder

at man fornemmer på stemningen når man sidder i stolen heroppe at det irriterer folk at de egentlig ikke bryder sig om det og at de

folk oplever det faktisk selv som en fejl og og skynder også at rette sig selv så herre christian juhl og andre der

er fri for at skulle rette det så jeg mener sådan set

det som udgangspunkt er politikken vi fokuserer på

ikke personerne det er vi nu ret overbevist om

det også vil være ved den nye tiltaleform

fordi der er en grundlæggende respekt synes jeg her i folketinget for hinanden der er en grundlæggende opfattelse af at vi selvfølgelig ikke går efter personerne men

derfor synes vi ikke at det ville være farligt

ændre på tiltaleformen vi synes derimod at det kan være med til at vi bliver mere folkelige om man så må sige og mere folkelighed behøver ikke at betyde at det bliver mere disrespektfuldt og derfor ligger det på ingen måde i forslaget at vi pludselig skal have et

kan have debatter heroppefra

som den almindelige dansker også taler

vi får folk til at interessere sig mere for hvad der foregår herinde

ændre sproget herinde så det følger med tiden kunne kunne have en gavnlig effekt

det også fuldstændig rigtigt som det er blevet sagt heroppefra at der

det er noget jeg synes vi løbende skal

involverende i forhold til det danske samfund og den menige dansker og det er derfor vi står bag det

baggrund af et fælles seminar som jeg ikke kan huske om ordføreren var med på men det tror jeg

hvad skal man sige mere eller mindre skød det til hjørne fordi der var en opfattelse af at vi skulle bevare tiltaleformen som den var

den ene begrundelse den anden begrundelse er

jeg har set det mere som en arbejdsgruppe der diskuterer arbejdsgangene altså hvordan det helt konkret er vi afholder et åbent samråd hvordan

udvalgene til at køre bedre

ikke været sådan politiske diskussioner det har

praktiske diskussioner og det er for mig faktisk en politisk diskussion hvordan vi ændrer

jeg synes egentlig det kommer befolkningen til gode at vi har en diskussion her i folketingssalen om hvordan vi

må man jo heller ikke bande her i folketingssalen

i tiden der er ikke mange unge mennesker der laver en hel sætning uden at der indgår

debat herinde som

at have en ordentlig tiltaleform hvor man behandler hinanden med respekt og som jeg også sagde i min ordførertale synes jeg faktisk som udgangspunkt vi behandler hinanden med respekt og det tror jeg ikke går

herre eller fru et eller andet sagde sådan og sådan altså at

herre og fru bliver afskaffet og at

bliver tilladt det synes vi i i radikale venstre er en meget logisk

opdatering af hvordan vi taler til hinanden

nu kommer det her forslag fordi du stadig væk ikke har lært at sige herre og fru

debat om hvorvidt det var en god idé eller ej det sjældent vi har politiske debatter derinde men det er nu ikke fordi jeg selv i

jeg synes nu alligevel det er vigtigt fordi det er vigtigt hele tiden at tale om hvordan

demokrati jeg synes i hvert fald der er tre argumenter for hvorfor man kunne gøre det her og hvorfor man skulle gøre det her det ene er at jeg mener det skaber en mere nærværende debat

hvis man sidder som tilskuer i folketingssalen eller hvis man sidder og kigger på vores gode folketinget kanal at man vil opleve debatten som mere nærværende og mere letforståelig

også det vil være nemmere for alle

og det er også rigtigt men for nogle er det så svært og jeg kan se selv når vi har nogle af de gode debatter altså de mest spændende debatter

nogle af dem der har været her fem gange så lang tid som mig må lægge bånd på

kommet ud med ikke nødvendigvis bandeord men gode argumenter fordi den her her tiltaleform er der jeg tror

sidste er at vi snakker meget om hvordan vi skaber et åbent og moderne demokrati

ved med at udvikle folketinget i fremtiden

ligesom man i andre sammenhænge har afskaffet herre og fru og ikke synes det er en naturlig del af dagen

laver tiltaleformerne om så kan jeg huske at folketingets formand engang sagde noget som jeg synes var klogt og som jeg selv har brugt

nemlig at hvis man stod hjemme ved håndvasken sammen med sin ægtefælle

så ville man ende med at stå og grine ad hinanden det var et argument for at man fortsat skulle have de her tiltaleformer

jeg tænker tilbage på min tid i byrådet og

fulde navn og med den tiltaleform som vi foreslår her i forslaget så jeg er ikke så bekymret for at vi lige pludselig vil stå i voldsomme skænderier i folketingssalen

om hvem der skulle tage opvasken og jeg vil sige at det har en funktion

diskussionen bliver knap så heftigt når der kommer

herre og fru abildgaard juulsager ind over

diskussionen normalt

bruge folketingets tid på men jeg må indrømme at da jeg skrev på de sociale medier

det ene eller det andet i forhold til om det skulle afskaffes eller ej reaktionen gik primært på om vi for pokker ikke havde noget bedre i folketinget at bruge vores tid på

skulle diskutere tiltaleformer

mange danskere der sidder og føler at der er ting

meget hurtigt at det konservative folkeparti ikke kommer til at bakke op om det her

som konservative

vi kan godt lide kultur og vi kan godt lide traditioner og det er forbundet med kultur historie og traditioner den måde vi taler på her i folketingssalen

jo det kan godt være at det ville være nemmere men nemt er ikke nødvendigvis den rette løsning det ville også være nemmere hvis vi droppede kravet om fremmøde ved afstemninger og vi i stedet for kunne klare det via kahoot på vores mobiltelefoner det ville også være nemmere hvis de her a og m ure som hænger overalt på christiansborg

og se hvor lang tid der var til en afstemning det ville også være nemmere men jeg mener ikke at det ville være ønskværdigt folketinget er en særlig institution

særlig respekt om den måde man så tiltaler hinanden på

vi mener ikke at tiden er inde til at ændre sproget så det nødvendigvis følger med tiden

at lave forproducerede taler til alt hvad vi siger fra den her talerstol jeg har ikke skrevet nogen tale til i dag for jeg lyttede til debatten og

på den her talerstol og læser en tale op fra ende til anden og ikke kigger op en eneste gang og hvis der skulle sidde nogen og følge med derhjemme folketingets tv kanal

det var specielt nærværende vi kunne også som folketingsmedlemmer tænke mere over vores sprog i forhold til hvad vi bruger af fremmede sprog der er rigtig mange

fremmede ord der er rigtig mange danskere som

er mange danskere der ikke aner hvad biodiversitet betyder men når vi for eksempel diskuterer miljøpolitik her i salen ja så taler vi om de her ting med en forventning om at det ved da alle i samfundet hvad det måtte betyde

i virkeligheden vil sikre en mere nærværende debat

skal prøve at kigge på os selv og den måde vi holder taler på

og der mener jeg ikke at respekten for tiltaleformerne

er nogen stopklods så med de ord

kan du ikke tale ligesom du gjorde

jo reglerne der siger sådan det var godt nok nogle gammeldags

hvis nu konservative er meget tilhængere af historie og den slags skal vi så også genindføre det ærede folketingsmedlem og den højtærede

det var jo helt almindeligt for en del år siden eller skal vi lade overklassen

at tale fransk eller tysk eller engelsk

distancere sig fra almindelige mennesker på hvis man ellers er tilhænger af historien der er masser af eksempler på det akademikere

eget sprog som er ganske uforståeligt for

tror jeg har meget større konsekvenser end det at vi måske lige indleder med at sige fru

hvis jeg spurgte min gruppe om vi skulle indføre de

en kasse sodavand på hvordan udfaldet ville blive for

vi kan godt lide at der er nogle traditioner

synes vi er landet et fornuftigt sted nu hvor vi har en grundlæggende respekt

samtidig kan have en fri og

nu moderniserer vi lidt for det er meget lettere at styre og vi kan bruge det til at give flere beskeder på og så videre sådan følger vi da med hele tiden der står en computer her og computer der og der er i min lomme en telefon med en hel masse ting som ikke var

tingene udvikler sig jo også sproget også den måde vi kommunikerer

tror jeg ikke der er nogen der finder meningsforstyrrende det eneste meningsforstyrrende

det er da at vi bruger fru uanset om man er gift eller ej jeg jeg synes det var mærkeligt da jeg kom herind og startede at jeg var fru abildgaard før jeg var

det er det eneste meningsforstyrrende jeg vil kunne finde i

bander når vi sidder ved fødselsdagsbordet eller møder hinanden i andre sammenhænge

jo ellers to generationer fra mit sprog de fleste af de mennesker jeg møder taler ordentligt og respektfuldt til hinanden engang var det sådan at overklassen i danmark talte tysk og fransk for at distancere sig fra folket fra de almindelige mennesker og akademikere havde også et helt helt særligt sprog nogle af dem talte endda latin for at vise at de var både klogere og dygtigere end alle mulige andre sådan er der jo måder

distancere sig på jeg synes det er fint nok at man viser at man er i et fint parlament hvor man har fået den ære at få lov til at være med til at bestemme over lovgivning og

men det betyder jo ikke at man ikke kan gøre det respektfuldt på almindeligt dansk

faktisk mest respekt for de mennesker der fastholder deres sprog

mange der gør herinde er der mange der

kommet i folketinget min oldefar hed jørgen jørgensen og han sad i folketinget i nitten hundrede og seks for et parti der

moderne parti i forhold til

det ærede folketingsmedlem og så videre

skulle man sige den højtærede minister hvis vi brugte det sprog i dag

meget tydeligt forstå hvad det egentlig er

der nogle helt bestemte normer dem har

det gamle sprog tales i danmark kun i nogle helt helt få subkulturer prøv at tænke på hvornår i bruger de herre herre eller fru

fint noget som sprog jeg mener at det virker mere fremmedgørende og stift

herre leif mikkelsen herre gade og andre

af dem vi begge to møder nede på torvet herre

mikkelsen i silkeborg

at sige de til til nogen af os fordi det virker ganske respektløst og distancerende

ikke naturligt det er en begrænsning for den måde man udtrykker sig på og det vil sige

og nøjes med for og efternavn ja så har vi alligevel en form at arbejde med jeg har ingen idé om

det ville da være upraktisk ikke at bruge efternavnet når vi nu skal tiltale hinanden med navn så man ved præcis hvem det er men herre og fru er ikke med til at præcisere vores besked jeg ved egentlig ikke hvad det gør af gavn men det er

ikke med til at præcisere det for det det siger vi

ville blive lettere at forstå

være mere enkelt og det ville fremme en levende og nærværende debat uden at respekten for folketingets forhandlinger

så synes jeg at der er nogle der er gået foran de har opsamlet erfaringer i nordisk råd hvor fru karen

her fortsætter vi også med at sige minister og ministeren fordi det er embedet der skal svare

er mest respektfuldt at tale direkte til hinanden tredje person er en distancerende form som jeg synes vi skulle

jeg lytter også til mange forslag som jeg selv aldrig kunne drømme om at stille men derfor går jeg da ikke på talerstolen og siger

spild af tid det her det er

vise respekt for de mennesker der er valgt til det her og har nogle ideer om hvad der kunne være en god ting

af mine venner og måske er de lidt atypiske fordi de er mere folkelige end andre det ved jeg ikke

kollegaernes venner

på samme niveau hvad det her angår så jeg vil gerne anbefale jer

overveje det og tænke over det og jeg

give det tilsagn at vi gerne vil diskutere det endnu en gang hvis det er sådan at der er bredt tilsagn for at at man vil tage det op i det her underudvalg men det er ikke min fornemmelse at

op der men hvis man hvis man gerne vil vente

i udvalget så synes jeg det er fint så skal vi da ikke lægge noget

finde ud af det her med herre og fru har man også den mulighed bare

andet element om det ikke også er

folketingsmedlemmer i dag jeg ikke kan det fulde navn på

vi tvunget til det i stedet for at sige ordføreren og der kommer vi

når jeg selv af magelighed

siger ordføreren det er ikke en god tiltaleform der synes jeg det er bedre at sige mette abildgaard

at forpligtige kommuner med høj omgørelsesprocenter i handicapsager

udviklet metodiske redskaber der skal gøre det muligt at måle kvaliteten af sagsbehandlingen på handicapområdet i landets otte og halvfems kommuner i dag er det frivilligt for den enkelte kommune om den vil søge om et taskforceforløb og der findes heller ikke specifikke metodiske redskaber til at måle kvaliteten af sagsbehandlingen regeringen er naturligvis enig i at kommuner som har brug for at få forbedret kvaliteten af sagsbehandlingen

er jo indiskutabelt at jo højere kvaliteten i kommunens sagsbehandling er jo mere føler man som borger også at ens retssikkerhed bliver tilgodeset og jo større bliver også tilliden mellem borgere og kommune

set også helt enige i at taskforcen er med til at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet til gavn for både borgere og kommuner men for os er det afgørende at det er frivilligt for den enkelte kommune hvilke metoder den ønsker at bruge for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen det gælder også brug af taskforcen og det bør altså være op til den enkelte kommune om den vil søge om at indgå

for omlægninger vil i sidste ende give en bedre kvalitet i sagsbehandlingen

og det mener jeg ikke at en tvungen taskforce kan føre til

taskforceforløb også baseret på et tæt og fortroligt samarbejde mellem taskforcen og kommunen og det er min klare overbevisning at vigtige omlægningsprocesser af en kommunes sagsbehandling kun kan få den ønskede effekt hvis de er forankrede lokalt

bliver det så afgørende at kommunen bakker helhjertet op om et taskforceforløb og at alle centrale aktører lige fra borgmester

til den enkelte sagsbehandler har ejerskab til omlægningerne og kan forstå og bakker op om de forandringer der sker det forudsætter at den enkelte kommune selv og på frivillig basis går fuldt og helt ind i samarbejdet med et oprigtigt ønske om lave om på tingene vi ønsker derfor ikke at indføre bestemmelser som det foreslås

og ni og fyrre som giver ankestyrelsen mulighed for at pålægge en kommune

høj omgørelsesprocent og en høj omgørelsesprocent kan

vil kommunen ikke kunne sige nej og det betyder igen at taskforcen kommer til at stå med en kommune som risikerer at være uvillig til at tage imod hjælp og det har jeg meget svært ved at se der kan komme noget godt ud af ikke mindst

er det selvfølgelig også vigtigt for mig at understrege at det selvfølgelig kan være aktuelt

aktuelt at opfordre en bestemt kommune til at søge et taskforceforløb hvis der har vist sig udfordringer omkring kvaliteten i sagsbehandlingen det har jeg selv gjort senest i

forhold til jammerbugt kommune som jo selv valgte at søge et taskforceforløb

at søge et taskforceforløb endda inden nogen kom ud og mindede om at det kunne være en god idé

for eksempel sikker på at jammerbugt kommune får det bedst mulige afsæt for et godt og virksomt taskforceforløb netop fordi de ansvarlige politikere og de administrative ledere i kommunen selv har valgt at gå helhjertet ind

eksempelvis fortæller middelfart kommune at samarbejdet med taskforcen har styrket det faglige arbejde med sagsbehandlingen det har ført til nye procedurer på en række områder

samarbejdet mellem forvaltningerne

faglige stolthed og først og fremmest trivslen og fastholdelsen af medarbejdere så

de lange taskforceforløb jeg tror bare på at hvis man skal generere

ad frivillighedens vej for at sikre ejerskab og

medarbejdere som skal drive den positive udvikling og være forandringsagenter ude i kommunerne ved siden af taskforcen findes der flere muligheder for at kommunerne kan skaffe sig hjælp til at kvalificere deres sagsbehandling på handicapområdet og de muligheder kan let miste deres værdi hvis de alene kommer til at fokusere på tvungne taskforceforløb

der er tale om nogle ret fine muligheder som både hver for sig

også i samspil med hinanden kan give et rigtig godt løft i kvaliteten af sagsbehandlingen

både yder gratis vejledende specialrådgivning til kommuner

bistår kommunerne med gratis vejledende udredning i komplicerede enkeltsager

på det sociale område og på specialundervisningsområdet viso laver også opsamling samt videreudvikler og videreformidler viden til gavn for kommunerne viso er således en stærk støttefunktion for kommunerne i de meget komplicerede sager

kvaliteten af sagsbehandlingen med voksenudredningsmetoden som blandt andet bidrager til at sikre en vis systematik i sagsbehandlingen i forhold til den anden del af

og ni og fyrre mener regeringen ikke at det kan lade sig gøre at udvikle et metodisk redskab som gør det muligt at måle kvaliteten af sagsbehandlingen på tværs af alle

jo netop kendetegnet ved at være en individuel vurdering det er skønsmæssige afgørelser som træffes efter konkrete og individuelle vurderinger i hver eneste sag og sådan skal det

for ikke at sige umuligt

alligevel er forskellige og dermed også skal sagsbehandles forskelligt og det vil kunne få katastrofale konsekvenser for borgeren hvis man pludselig ændrer sagsgangen fordi man ser en tendens på tværs

men i regeringen har vi naturligvis et stort fokus på om kommunerne sagsbehandler godt nok i første omgang de seneste tal fra ankestyrelsen viser at op mod en tredjedel af klagesagerne på det sociale område omgøres det tror jeg egentlig at

jeg har derfor taget initiativ til at der hvert år offentliggøres et danmarkskort så alle kan følge med i hvor mange sager de enkelte kommuner får ændret af ankestyrelsen på socialområdet generelt

et initiativ som jeg har valgt at kalde en tørresnor på den måde

kan man som borger sammenligne kommunerne og den enkelte kommune kan også sammenligne sig selv med andre kommuner et sådant initiativ kan øge lokalpolitikernes og borgernes opmærksomhed på

god sagsbehandling og forhåbentlig kan

med til at spidde nogle myter derude simpelt

et bedre datagrundlag så vi kan se hvad der ligger

høje antal omgørelser så tørresnoren skal medvirke til at kommuner der har behov for det tager initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen

at kvaliteten af kommunernes sagsbehandling bedst styrkes ad frivillighedens vej for uden lokalt ejerskab til forandringsprocesser ser vi det som vanskeligt at få rykket noget som i sidste ende kommer til at være til gavn

vi ønsker derfor ikke at indføre bestemmelser om pligtmæssige taskforceforløb på handicapområdet

også bekymret for hvad det kommer til

spørgsmålet om hvordan sådan en ordning skal

vi mener heller ikke det er muligt at lave et metodisk redskab til måling af kvaliteten i sagsbehandlingen på tværs

er afgørelserne efter serviceloven ganske enkelt for skønsprægede og det skal de

det der er meningen på den baggrunden kan regeringen

der skal udstille de kommuner der ikke gør det godt nok men man vil ikke handle på det

kan ministeren uddybe hvad begrundelsen for det er hvad skal vi med en tørresnor

at vise de kommuner der ikke gør det godt nok

have handling på området netop ved at pålægge dem

jo interessant at se hvad der ligger i det i hvor mange af omgørelserne er det udtryk for fejl i

ikke er lykkedes for at indhente nogle oplysninger som man så har sendt videre til ankestyrelsen

går tilbage og skaffer de fornødne oplysninger fra eksempelvis borgeren

tallene få noget mere gennemsigtighed og

så var det egentlig min tanke at gå ind og få kvalificeret det datagrundlag

er noget quickfix her jeg tror det er ganske vanskeligt at forestille sig at vi bare

få løst de udfordringer som

jeg citerer vi hører at nogle kommuner direkte siger at for dem er det et spørgsmål om at gå til kanten og teste serviceniveauet og det bryder

det er derfor at jeg nu siger at så må man op og hænge på tørresnoren derfor undrer det mig

kan se at det her beslutningsforslag egentlig ligger i god tråd med

en taskforce ud og give dem et rådgivningsforløb så det bliver til gavn for de borgere

jeg er sådan set af den overbevisning

er meget klar og at loven skal overholdes det er også det jeg har været ude at sige jeg tror bare ikke at den rigtige løsning er at

om få skabt en sagsbehandling som ender med at blive velkvalificeret så den kommer borgeren til

men kan ministeren sige hvordan det går ud over kommunernes kompetence og og metodefrihed for det ser jeg som to vidt forskellige ting en ting er at man kan

hvor det vil virke forstyrrende at få en tvungen taskforce til

indgå i et taskforceforløb det mangler der på en eller anden måde nogle svar på og jeg står bare ikke

overskue konsekvenserne af hvad det beslutningsforslag vil føre med sig hvis det bliver vedtaget i den form det har

selv om man har et højt antal

ministeren så mener at den kommune

en årsag til at vi ser mange af de her fejl synes ministeren egentlig det er rimeligt

hvis man har en kommune hvor der helt klart er en meget høj omgørelsesprocent og den er vedvarende

ud over en borger eller er det ved at se på

skal man overhovedet lave den udvælgelse fra ankestyrelsens side side

hvor meget koster det det er der jo ikke

i min telefon være dut dut dut og det er ikke fordi der ikke er nogen som tager telefonen i den anden ende

hen koster penge fra det øjeblik man sætter et taskforceforløb i gang

have taskforcen på besøg jamen så synes

ser i de afgørelserne der finder sted i kommunerne og hvor mange der omgøres i vores ankesystem det synes vi er et selvstændigt problem

er helt relevant at tage op i forbindelse med behandlingen her i folketinget så vi anerkender det initiativ der er taget med at

vi ser jo desværre de der mange eksempler på dårlig

ministeren har jo henvist til en af de kommuner

hvor galt det kan gå og heldigvis har vi fået en accept

at der kommer noget vejledning fra taskforcen

få sagsbehandlingen til at forløbe på en bedre vis når vi imidlertid synes at

vi skal sætte fokus på

er uklare og hvor vi har behov for en nærmere afklaring af det som bør vedtages altså på baggrund af det her beslutningsforslag

hvad er det for et beredskab vi skal have stående til rådighed for

til at kunne rykke ud ministeren var inde på om det

med til at flytte ansvaret

noget af det smukkeste ved det danske folkestyre

fået nogle knubbede ord med på vejen kan jeg godt høre

en kommunalbestyrelse er for alvor forpligtet til at leve op

til den lovgivning som de er underlagt

der er en risiko for at vi flytter det ansvar jeg synes ikke være godt at være borger i en kommune hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne måske ikke føler den forpligtigelse til at være med til at sikre at borgerne der får en lige så god sagsbehandling som man gør alle mulige andre steder det næste er er hvilke økonomiske konsekvenser

vi har lyst til at få gravet i og få belyst yderligere i forhold til den

til at fremme problematikken og løsningen af problematikken for vi synes

en problematik man kan også stille spørgsmålet er det fordi vi herindefra har for uklar en lovgivning

at lovgivningen er ganske klar

der skal vi jo respektere at borgerne i de pågældende kommuner har været med til at vælge politikere der går ind for dette eller hint serviceniveau som er

på de aktuelle områder så vi synes der er

rigtig mange spørgsmål at stille i forhold til et efterfølgende

og vi synes bestemt at man skal tage til efterretning at ministeren nu har givet til kende

der er et problem her og at vi har en forpligtigelse til at få det løst det

vil vi gerne medvirke til men på det foreliggende grundlag kan vi ikke umiddelbart sige

i de afgørelser de fik fra kommunen når man kan se

så presset på ministeren ville være fortsat

heldigvis sagde jammerbugt kommune ja til

forstå sagde et flertal i odenses kommunalbestyrelse også ja til at få rettet op på de forhold som var gældende der

lokale påtagen sig ansvar

jeg har en bekymring om at vi risikerer at flytte

kompetence væk fra kommunen

tvivl om at

i socialudvalget mange år og jeg ved ikke om ordføreren husker

netop det her vi fik henvendelser fra forældre som skrev til os og her den anden

i avisen altså fire år efter mener ordføreren det er rimeligt

hvor man fra kommunens side positivt har sagt nej at det vil de ikke

at løse en pædagogisk opgave og skabe en anden stemning en anden ånd og en anden faglighed om

kan det overhovedet praktiseres hvis der sidder en kommunalbestyrelse som har sagt nej og har givet den ordre ned i rækkerne i det kommunale system

hvis man med det her forslag risikerer at komme til at flytte på den der hårfine balance

frygter jeg at det det kan blive en dårlig hjælp til den gruppe som vi i virkelighedens verden vel alle sammen gerne vil give en god hjælp

stadig er fuld frihed og kompetence til at træffe afgørelser for den enkelte kommune så man ændrer

ændrer ved det at man får lidt faglig sparring

gerne spørge ordføreren hvordan skulle det

på nogen måde ændre på ansvarsfordelingen at gennemføre sådan

hørte også ministeren bruge det kan vi ikke få konkret at vide

forslag som det her jo er møntet lige nøjagtig på kommunalbestyrelser der har fralagt sig ansvaret

gange ligger på en fuldstændig uacceptabelt høj omgørelsesprocent og den vil man gerne hjælpe altså en kommune der har fralagt sig

de forskellige synspunkter som ligger i en kommunal sagsbehandling og en kommunal

og her har de så valgt at prioritere nogle andre forhold

vores baggrund og indsigt synes skal tilgodeses

synes ikke det er et udtryk for at man kan sige at

på nuværende tidspunkt

hvis vi troede på at det virkede for der skal gøres noget ved det vi tror bare ikke på at det som forslaget lægger op til er løsningen

og så kan folk tænke at ja det er typisk altid velmenende ord i forhold til konkrete forslag

men det er jo netop fordi vi ikke tror på at medicinen er den rigtige

vi tror ikke på at påbud regler og tvang i sammenspillet mellem myndigheder og kommuner er vejen frem vi tror ikke på at ensartethed og kasser som jo ville blive konsekvensen når man skulle tvinges til at lave målinger

det vil ødelægge det man har brug for i socialpolitikken og det paradigme vi skal i retning af i socialpolitikken nemlig en mere individuel tilgang mere udgangspunkt i hvad den enkelte socialt udsatte gerne vil det er hele mindsettet i forhold til borgerstyrede budgetter som vi skal have bredt endnu mere ud

et regime som dette vil medføre at man i tilgangen til de socialt udsatte vil prøve at se på hvad det er kassen siger fordi så kan vi blive målt på den rigtige måde i forhold til et måleregime som vil medføre at vi i højere grad går

vejen til at vi bliver modsat tænkende er at vi giver plads til at man udeomkring møder den enkelte der har brug for hjælp individuelt

med udgangspunkt i den enkeltes ønsker det kan man kun gøre ved at man lokalt har friheden til at tage individuelle skøn de skøn er nogle gange rigtige og nogle gange forkerte og det er stærkt bekymrende at antallet af sager der bliver omgjort er stigende så vi jo er over en tredjedel det

men jeg tror ikke på at forslaget

på den baggrund er

stærkt skeptiske i forslagets indhold

i sin tale at løsningen er dialog nu har vi siden to tusind og elleve

diskuteret rigtig rigtig mange gange og det er stadig væk ikke blevet bedre så helt konkret når venstre ikke kan støtte det her

kommuner der boner ud gang på gang ankestyrelsen

sammen nu så de kan hurtigt danne sig et overblik over hvad det

kommuner der går igen hvad er problemet

er at vi ikke tror at løsningen er at man skaber et samspil mellem

myndighed og nogle medarbejdere offentligt ansatte som skal bero

i stedet for det som ministeren i sin venlige og positive indledende tale

er gentagne hjemvisninger fra ankestyrelsen og så kører det frem og tilbage når

tale om lovbrud og man ikke følger

i stedet for at man får en oplevelse af

at den offentlige sektor har brug for flere regler kontrol og påbud

hjemvisninger og omgørelser

hvor man ikke får foretaget de her individuelle

er ordføreren så ikke enig i at det

og giver noget faglig sparring til dem der måske ikke lige er så gode til at tage udgangspunkt

noget ved det individuelle skøn for den enkelte kommune

er fuldstændig uacceptabelt og det er da det som alle ordførertaler herinde burde starte med

kan man da have et håb om at der er en fælles vilje til at få gjort noget ved det men det er desværre ikke så mange ordførertaler der starter på den måde

til at få gjort noget effektivt ved problemet som jo ikke er nyt det er ikke nyt i den her regeringsperiode det var heller ikke nyt under thorningregeringen og det var heller ikke nyt under vko regeringens lange periode

det har været diskuteret utallige gange i den her folketingssal helt tilbage i nullerne og det er jo på den baggrund man kan blive en lille smule træt

det har været diskuteret i rigtig mange år og ankestyrelsens seneste praksisundersøgelse der

refereret til i forslaget siger det også meget klart

så er årsagerne til det her jeg er fuldstændig enig i at man ikke ikke kan udpege en enkelt årsag det kan jo være alt lige fra almindelig slendrian og uduelighed i en kommune til nogle strukturelle

enormt stramme økonomiske spændetrøje som et flertal her i folketinget har lagt ned over kommunerne både i form af budgetloven med de dertilhørende sanktioner og i form af nogle meget stramme økonomiaftaler det er efter enhedslistens opfattelse den bagvedliggende grundlæggende årsag til at vi bliver ved med at diskutere

ikke sagt at det ikke også ville være tilfældet selv om der ikke var en så

for det ansvar de har hver især uanset hvor god eller dårlig økonomi de har det vil jeg gerne understrege men der kan vist ikke herske nogen tvivl om

det er måske i virkeligheden meningen hvad ved jeg ud i situationer hvor de går til grænsen og hvad det angår ligger der jo nogle tilståelsessager lad mig bare tage en enkelt fra

september to tusind og tolv hvor kommunernes landsforening giver kritikerne delvis ret

der var formand for kls social og sundhedsudvalg siger vi har indgået en stram aftale med regeringen om at der skal være en stærk opbremsning i den kommunale økonomi det ses også i de her afgørelser der kommer hele tiden ny lovgivning så kommunerne

en tilståelsessag kommunerne prøver

for at se hvor billigt de kan slippe i forhold til at give mennesker med handicap de her ydelser selvfølgelig har kommunerne ansvar ja det er dem der tager stilling til om borgerne skal have de ydelser eller de ikke skal problemet er jo at det er fuldstændig omkostningsfrit ja det er ovenikøbet en besparelse for kommunerne i rigtig mange tilfælde hvis de nægter borgerne nogle ydelser som ankestyrelsen så senere finder ud af at borgerne faktisk har krav på der er ingen konsekvenser for kommunen ud over en besparelse i den periode der går og det kan være rigtig mange uger før kommunen får besked på at hov borgeren har altså krav på den der

det er jo et andet grundlæggende problem ved den struktur vi har

at forhindre dem i at tage ydelserne fra folk førend

og så til et meget mildt forslag som det her det er jo mildt i forhold til hvad der burde tages i anvendelse for at få det til at virke

til satspuljepartierne at finde pengene så det er noget af det vi lige må have kigget på i udvalgsarbejdet

osv men også at der er en juridisk fejlvurdering altså en faglig fejl mit spørgsmål til ordføreren er tror ordføreren i forhold til modernisering og fremtidssikring af den offentlige sektor at vejen frem er at man centralt pålægger medarbejdere i den offentlige sektor flere

ankestyrelsens mulighed for at hjælpe den kommune og det skal kommunen ikke kunne afslå

partier der bliver ved med at sige at vi skal have dialog og at vi ikke må indføre nye regler og ting og sager det er helt i orden hvis man så selv kom med nogle konkrete forslag som man kunne have en formodning om ville virke men det eneste man kan sige er at vi må have noget dialog

det er altså det vi har haft de sidste ti år

siden to tusind og fjorten så burde man ikke lige give den en chance i forhold til at gøre det til et påbud

bare ikke har lyst til at få hjælp så hjælper det jo ikke ret meget vel så er det ansvarsforflygtigelse synes jeg fra de partiers side herinde der siger nej men så vil vi ikke finde på noget der er lidt mere effektivt

have en eller anden måske lidt for naiv tro på at alle kommuner

ankestyrelsen og de skal have en eller anden facitliste

lige fortælle mig hvor dårlig kvaliteten

før kommunen skal tvinges til

det der er formålet holdt op imod hvad loven siger det er det en praksisundersøgelse går ud på og det er lige nøjagtig den praksisundersøgelse der viser at der er alt for mange kommuner der har nogle fuldstændig uacceptabelt høje omgørelsesprocenter så arbejdet bliver jo gjort i forvejen

foretage sig noget på baggrund

vil arbejde med og hvad sker der hvis kommunen nægter at tage imod et tvungent

skal kommunen så dømmes skal de have en eller anden straf skal de have en millionbøde

hvordan vil herre finn sørensen finde ud af hvordan han tackler en kommune

lovområde sammenholdt med hvad lovgivningen siger og det er jo det vi diskuterer her fordi der jo helt klart er alt alt for mange kommuner der har nogle fuldstændig uacceptable omgørelsesprocenter

analysere i de tilfælde og det er sådan set bare det arbejde der skal omsættes i handling nu fik jeg desværre ikke svaret på den sidste del af spørgsmålet

herre finn sørensen

man foreslår så at problemerne med de høje omgørelsesprocenter skal løses ved at den

en taskforce der kan pålægges kommunerne af ankestyrelsen og så

nogle måleværktøjer på området jeg synes det er et vigtigt område

mennesker med funktionsnedsættelser har man jo også nogle af samfundets svageste personer og selvfølgelig skal vi garantere en ordentlig sikkerhed for at de får den hjælp som er foreskrevet i loven

men bør være en hjælp til kommuner med rod i forholdene og hvis man

tror jeg faktisk ikke at man får en særlig god effekt ud af det

her meget kritisable forhold uden at kommunen aktivt gerne vil være en del af en ny proces

er engageret i processen det

i så mange år som nogle af de andre ordførere her

og at der skal gøres noget jeg føler

en stram økonomi ude i kommunerne er det fordi sagsbehandlerne har for mange sager er det fordi de ikke er fagligt nok klædt på er det fordi lovgivningen er for kompliceret jeg har ikke svaret men jeg synes at

skal løses det tror jeg vi er enige om og så tror jeg

så vi støtter ikke

at det er en sanktion

nogen at tage imod hjælp ligesom det heller ikke er en sanktion at sige

overholde lovgivningen det er jo ikke en sanktion det er en hjælp

den hjælp men jeg tror måske at der er en kultur i nogle forvaltninger som mener

vil opfattes som en straf og så tror jeg

effekt altså at man faktisk modarbejder det fordi man ikke mener

tvangsbøder er det så bedre det ligger jo i god tråd med det

at sige på børneområdet er det så den vej vi skal

ved det at kommunen stadig har fuld metodefrihed stadig har fuld frihed til opgaveløsningen og stadig har fuld frihed til at træffe afgørelser og så videre

der stadig er fuld metodefrihed og fuld kompetence til at træffe afgørelser så går det jo

ind og påvirker det kommunale

man tror kan vende den her udvikling som

i forhold til sanktioner

det sådan set ikke fordi vi ikke anerkender sanktioner

fornuftig vej som sanktion vi mener at en taskforce skal være et rådgivnings

at vi i alternativet er stærkt bekymrede

så det her

skal løses det er

et spørgsmål om hvorvidt vi skal skåne mennesker med særlige behov for de problemer som den her problematik skaber

meget specifikt forslag som vi behandler i dag og det synes jeg de skal have ros for

meget kort så jeg vil lige beskrive det lidt nærmere også

er et forslag der skal bemyndige ankestyrelsen til at kunne forpligte en kommune med en høj omgørelsesprocent i handicapsager til at indgå i kortere eller længere udviklings eller rådgivningsforløb ved taskforcen på handicapområdet

udvikle metodiske redskaber hvormed det vil være muligt at måle kvaliteten af sagsbehandlingen på handicapområdet i alle landets otte og halvfems kommuner

rigtig godt igennem og vi har argumenter både for og imod problemet skal løses det vi diskuterer

vi valgt at blive klogere

valgt at benytte os af et af vores mottoer der hedder flere ved mere og kære folketing

er folketinget det er ordførerne

jeg også glad for at den her sag er blevet diskuteret så grundigt

jeg tager alle de gode input fra den her debat med tilbage

min anbefaling til gruppen vil dog under alle omstændigheder være at vi får løst det her problem uanset om vi bestemmer os for at støtte det her forslag

som som dansk folkeparti har skabt ved at sætte det på dagsordenen til at løse det

boner ud i ankestyrelsens statistik vi har set og hørt om et kort i dag som dr har lavet

ordføreren så ikke at det er rimeligt at de kommuner der går igen

bliver pålagt at tage imod

som jo har en en række problemer som er blevet påpeget

jo ikke lyst til bare at stå her og komme med en anden

for en type sager der omgøres hvad det

er det ressourcemangel ledelsesproblemer strukturelle problemer og så videre

starte i det små som der her er lagt op til

noget faglig sparring som der her er

synes der skal gøres noget på det her område

ja

at det er en god idé at man giver noget faglig

end andre eller synes man ikke det er en god idé

hvor vi skal adressere noget der er så vigtigt kunne have en periode hvor vi kunne snakke sammen i udvalget

med med ideer der supplerede den mulighed df har har skabt

er

ikke i psykiatrien

og plads i vestre fængsel

drømme heldigvis

man har det nyeste skud

interessant at se i hvilket omfang

kommuner hvor der sker hjemvisninger eller ændringer

i samlet halvtreds procent af sagerne

ydelse man får måske en

er fuld metodefrihed stadig er

den kompetence som kommunerne har

kommunale selvstyre

kompetente medarbejdere i ankestyrelsen

støtte beslutningsforslaget så rettigheder ikke

vi også enige med dansk folkeparti i at problemet er alvorligt og at det skal løses jeg har personligt arbejdet

forbedringer af vilkår for borgere med handicap i mere end tyve år i et tæt samarbejde med lokale organisationer og de medarbejdere som ofte er knyttet til området spørgsmålet er bare hvad er den rigtige løsning i sf tror vi på at kommunerne ønsker at sikre

men vi lytter os også til at der er forskel på i hvilken grad de kommunale budgetter eksempelvis rækker til at løse opgaverne på den bedste måde

er der traditionelt og reelt stor forskel på antallet af borgere med handicap som den enkelte kommune skal afholde udgifterne til tvungen brug af en taskforce kan måske her og nu løse problemerne med de forkerte afgørelser uanset årsagen men spørgsmålet er om en taskforce løser det grundlæggende problem i en typisk kommune vil en tvungen dyrere løsning jo alene få som konsekvens at en anden opgave skal løses billigere og hvis vi blot flytter problemet

hvor det næste problem vil opstå vil vi også oprette taskforces til behandling af afgørelser for ældre for sygedagpengemodtagere for arbejdsløse hvis det vitterlig forholder sig som det fremgår af bemærkningerne at kommunerne bevidst træffer forkerte afgørelser med henblik på at spare udgiften indtil ankestyrelsen har talt er løsningen så ikke i stedet at se på ankestyrelsens sagsbehandlingstid ogeller at se på om kommunernes økonomiske muligheder for at løse opgaven

efter lovens hensigter er til stede hvis problemet med forkerte afgørelser handler om at kommunerne har svært ved at tolke loven så skal vi jo se på om lovgivningen er klar nok det er og bliver jo desværre et faktum at kommunernes mulighed for at løse opgaverne er forskellige det erfarede man senest med ældre sagens opgørelse over afgørelser med hjælp til ældre hvor de rigeste kommuner åbenlyst har bedre muligheder for at tilbyde en væsentlig bedre ældrepleje end forholdsvis fattige kommuner gør det samme sig gældende for kommunernes sagsbehandling af afgørelser for borgere med handicap så er løsningen

jo ikke en taskforce og mere sagsbehandling men at flytte økonomi til de fattigste kommuner jeg har ingen idé om hvad det koster at oprette et evalueringssystem som kan måle kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

at vi kan aflæse kvaliteten i et regneark eller om borgerne får mulighed for at opleve kvalitet i dagligdagen

det der gør forskellen på de beslutninger vi træffer i folketinget at løsninger som betyder flere konsulenter og mere administration også koster millioner

direkte til at løse problemerne for handicappede

skal vi reelt løse problemerne med med for ringe service og måske også forkerte afgørelser så kan det naturligvis betyde

det vil naturligvis være langt mere omfattende end det som forslaget lægger op til men det er nu engang et faktum at ukrudt ikke er fjernet før man har fået roden op

enige med forslagsstillerne i at der er tale om et reelt problem og at der derfor også

vi håber dog at forslagsstilleren vil være interesseret i en drøftelse af hvorvidt vi har et validt grundlag for at vurdere hvad det reelle problem er og dermed også et validt grundlag for at finde den helt rigtige løsning det håber jeg vi kan få lejlighed til at drøfte i en eventuel udvalgsbehandling sf er imidlertid ikke indstillet på at stemme for forslaget i den form som dansk folkeparti har foreslået vi tror ikke på dummebøder men på løsninger som tager fat om nældens rod og derfor håber jeg

en fælles beretning hvor vi adresserer

og det er derfor vi gentagne gange har prøvet at finde løsninger

rigtige løsning og så

i rigtig mange år under

debat om lige præcis det her problem men jeg appellerer også til at

den rigtige måde at løse problemet på

ankestyrelsens opgørelsesmetoder er jo bare en opgørelse over gode og mindre gode afgørelser i de enkelte kommuner

siger jo ingenting om om det er de samme kommuner der går igen eller er de samme kommuner der har de samme problemer igen efterfølgende eller om nogle kommuner rent faktisk har løst problemerne og det tror jeg egentlig kommunerne er indstillet på

ikke at ordføreren siger vi går ikke ind for tvang

handler simpelt hen om at de kommuner der boner ud er dem der skal have et rådgivningsforløb

er for lang siden vi ender med at

problemer på juridisk niveau som

mener at vi skal bruge pisken til at piske nogle til at bruge en taskforce som en kommune måske selv mener at den ikke har brug for fordi den godt selv er klar over hvad den rigtige løsning måtte være eller om vi skal vælge at prøve at kigge på hvad årsagen er til at der trods alt har været så mange forkerte afgørelser for jeg er nemlig enig

det er et problem og det er det problem vi skal forsøge at løse og spørgsmålet er så

man ikke nødvendigvis mener at man har brug for det er en afgørende forskel på forslaget og på det som allerede eksisterer

til gengæld rigtig gerne tage ordføreren på ordet i forhold til at prøve at få kigget på

årsagen til at problemet opstår for det er

politikerne her på christiansborg tror

end man har ude i kommunerne jeg har selv en fortid

på knap tyve år som kommunalpolitiker og også

socialudvalgsformand det er ikke min opfattelse at kommunernes

for borgerne mit indtryk er at af de otte og halvfems kommuner

gør det rigtig rigtig godt men vi er jo også i en situation hvor det er mennesker som

har brug for at få forbedret kvalitet

sagsbehandling og hermed føler borgerne også at deres retssikkerhed

kommunerne men

kommune hvilken fremgangsmåde man ønsker at bruge for at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen et taskforceforløb er baseret på et tæt og fortroligt samarbejde mellem taskforce og kommune derfor er det vigtigt at omlægningen

hele udgangspunktet er at det

lykkes hvis man lokalt er med til at få det til at lykkes vi er også fuldstændig på det rene med

ikke er godt nok vi skal også huske på at omgørelsesprocenter

de fortæller ikke noget om

over et halvt til et helt år det betyder jo at

med en taskforce på et halvt til et helt år hvis vi tvangspålægger

også dem der i dag er frivillige og

har gjort op hvor mange millioner vi snakker om om det er fem og tyve halvtreds eller fem og halvfjerds million

fortsætter med en frivillig taskforce ansvaret er kommunernes og det er derude

servicen ligger det er også kommunerne der i dag løser opgaven og vi her fra christiansborg

serviceudbyder vi har i danmark

vi skal give dem tillid i stedet for mistro det er meget meget vigtigt også

er satspuljeordfører ved at der er sendt et brev ud fra ministeren

til os satspuljeordførere netop om at ministeren gerne

i satspuljeforhandlingerne kan blive enige om at

så i den forbindelse op til en drøftelse af

omkring det økonomiske hvad er ordførerens løsning så

når vi ser kommuner der går igen i forhold til det her og boner ud

det er det dansk folkeparti tager helt fejl af i den her sag

de satspuljemidler vi har brugt indtil nu

betyder at vi nu skal til at afregne ved kasse et

er at hvis vi fra statens side pålægger kommunerne taskforce med tvang så gør vi

som vi jo kunne være fri for det er

alle kommuner der falder ud den ene gang efter den anden det

noget der er er helt forfærdeligt det kan være at der er en der er på

er værre fordi de sager der bliver afgjort

ikke vil indgå i sådan et samarbejde

til at få forbedret sin sin sagsbehandling for vi må

som folketingspolitikere have tillid til at vores kollegaer som

rent faktisk vil deres borgere det bedste men de har jo hver især deres eget serviceniveau det glemmer vi fuldstændig herinde

præcis der det slår fuldstændig fejl

termometer der kan måle det her så derfor

jo være en umulig opgave for ankestyrelsen at komme og sige nu vil vi lave en fuldstændig ens sagsbehandling for alle de otte og halvfems kommuner jeg ved godt at dansk folkeparti mener at det kan lade sig gøre

er herinde på christiansborg og ikke har været ude i det virkelige liv nemlig

at få skilt ad er det der handler om fejl

set enig med ordføreren i at vi ikke under nogen omstændigheder herindefra

jeg fuldstændig enig med dansk folkeparti i

selvfølgelig de steder hvor der bliver begået for mange fejl

faglig sparring

et beslutningsgrundlag kunne få skilt de to ting ad så det ikke er serviceniveauet det handler om men antallet af fejl begået

jeg er enig i at de fleste kommuner gør det fint

set også enig i at vi ikke er på plads med beslutningsgrundlaget i det her beslutningsforslag men kan ordføreren ikke give mig og i øvrigt

dansk folkeparti som forslagsstillere ret i at det på en

er helt tosset at man kan lave en masse fejl ikke hvad angår serviceniveauet men fejl i sagsbehandlingen og når vi så

stod med et forslag hvor vi isolerede det til at sige at hvis der var en kommune i danmark der simpelt hen nægtede at ville lave en ordentlig sagsbehandling

og hvis det var første anden eller tredje gang

en situation med en kommune så kunne vi jo begynde med at diskutere hvad vi så gjorde

støtte til ideen og kernen i det her forslag

det men men der er vel et eller andet i det her med at hvis man begår tilpas mange fejl i en forvaltning

jo set hvordan det har sejlet nogle steder og vi har i øvrigt også eksempler på at ankestyrelsen er kommet med en kendelse hvorefter kommunen ingenting har gjort for at rette op på det så jeg er med på at i langt de fleste kommuner

man kan for selvfølgelig at rette ind efter de ting der kommer så er der bare undtagelserne og det er jo de undtagelser jeg mener dansk folkeparti sigter efter her hvor man så kan gå ind med lidt håndfaste

jeg synes der er en kerne i det her som vi dog med mellemrum plejer at kunne blive enige med hinanden om

så derfor er det et rigtig dårligt forslag

folketinget eller ministeren har taget fat

ministeren altid har mulighed for at tage fat i en kommune

har virket så derfor skal vi passe på med at vi her

tror at vi kan lovgive os ud af det hele ved at sende

kommunerne hvad bliver det næste vi skal

var sagde karen hækkerup jeg sender min nyoprettede taskforce til esbjerg kommune

på børneområdet men den kan vi jo også

er en del af de forskellige forslag dansk folkeparti har fremsat om

at bemyndige ankestyrelsen til at kunne forpligte en

kommune med en høj omgørelsesprocent i handicapsager til at indgå i kortere eller længere udviklings eller rådgivningsforløb med

på handicapområdet jeg tror personligt at det her

kommuner der gør et rigtig godt stykke arbejde

kun om dem der ikke gør det godt nok og har brug for hjælp

tredje sag på beskæftigelses eller socialområdet i to tusind og seksten vurderet at kommunerne enten har truffet en forkert afgørelse eller at der

var væsentlige oplysninger som kommunen ikke havde med i sin vurdering af sagen de mange fejlbehæftede sagsbehandlingsforløb

mange borgere derfor ønsker vi med det her forslag at målrette den indsats den indsats vi kender i dag

det er på sin plads at det er de rigtige der får den hjælp som

jeg er sikker på at i ligesom

i folketinget oplever at vi får rigtig mange henvendelser på handicapområdet

flere forældre der har børn med handicap de er også tidligere gået sammen om en fælles skrivelse til socialudvalget

foretræde i socialudvalget og socialudvalget har også haft

kortet over kommuner der har begået flest fejl i sagsbehandlingen som dr nyheder har beskrevet efter de har analyseret tallene

den henvendelse vi fik fra de forældre lige nøjagtig den kommune boner også ud

i artiklen fra den toogtyvende marts to tusind og sytten på dr nyheder udtaler en jurist og ekstern lektor i socialret

sammen med kulturen

for nogle år siden i statsforvaltningen nogle kommuner udtalte dengang at de gik lige til grænsen når de skulle træffe afgørelser men

anvende loven som den er og ikke efter hvor lidt man giver folk siger hun i artiklen

borgere der ofte mister mister støtten fordi

kommunen læser loven

vores egen minister har også

det er meget bekymrende og understreget at loven

at antallet af omgørelser hos ankestyrelsen stiger

er også en anden lektor john klausen fra juridisk institut på aalborg universitet som har udtalt at han frygter at stigningen i

at kommunerne nogle steder tager mere hensyn til kommunekassen end til de mennesker der

at antallet af omgjorte sager er stigende han udtaler

området og også forbedre borgernes retssikkerhed

flere borgere ender med at få ret i ankestyrelsen når de

det et problem at kommunen i første omgang ikke traf den rigtige beslutning idet sagsbehandlingen

et emne vi har diskuteret rigtig meget derfor

aftale om opsættende virkning

også ministeren har nævnt at taskforcetilbud er

synes heller ikke at man kan stå på talerstolen og sige

er nogen ny problemstilling

viso derfor kan man også undre sig over at der er nogle kommuner der

hjælperedskaber man kan

til punkt og prikke så sker der ikke mere hvordan kan man så beklage

fællesskab kan forbedre det her

clinch med hinanden i folketingssalen

kan finde en god model på

tak for nogle gode indlæg specielt tak til enhedslisten og de radikale som

er vi rigtig glade for i dansk folkeparti

noget som kan blive rigtig ubehageligt også for os her på christiansborg mit spørgsmål

forestiller ordføreren sig at et taskforceforløb som kommunen tvinges ind i altså tvinges ind i

på børneområdet ser kommuner som afviser at tage imod et forløb altså jeg undrer mig over at

hvis den samme kommune

igen og igen og ankestyrelsen og et tilsyn som sidder med den samme sag vurderer

så synes jeg bare det er rimeligt at man simpelt hen

nå men så sender vi en taskforce ud for at hjælpe jer

da synes at man har noget af et problem i en kommune

spørgsmål hvor dårlig skal kvaliteten i sagsbehandlingen være før kommunen så skal tvinges og kan ordføreren fortælle mig hvad det er for en facitliste ankestyrelsen skal bruge i det her tilfælde

de kan ramme ens ved alle otte og halvfems kommuner som for øvrigt

derfor kan man målrette indsatsen til de kommuner der har behov for hjælpen og det er jo ikke så mange kommuner der er behov for den hvis man skal

hvad der er blevet sagt i dag så handler det om en snes kommuner jeg er bekendt med at i hvert fald én kommune har sagt nej til et taskforceforløb men hvis vi skal have de klare tal

vurderede at udfordringen her netop ikke var inden for rammerne af en taskforce

et udtryk for at man kommunalt ikke ad frivillighedens vej ville gøre brug af den derudover kunne

hvad det er vi taler om og hvor mange kommuner vi taler om når vi taler kroner og øre

er den at det er et meget meget stort problem hvor mange kommuner og hvordan måler man kommunerne og hvordan udpeger man kommunerne

fejl eller er det også dybden og størrelsen af sagerne der kan oversigten

et forslag så kan man snakke om det og så kommer indholdet senere og så tager man det i udvalgsbehandling og så kommer

taskforcebeløb der er nu der har ministeren udtrykt et ønske

at forhøje rammen hun mener der er brug for

en frivillig taskforce og der er det så vi ønsker

til de kommuner der specifikt har brug for hjælp og

jeg

mødt med spørgsmålet hvad vil du så gøre så tillader jeg mig bare at

forslagsstillerne hvad er det

kriterier der ligger til grund for at du vil udpege nogle kommuner der skal påtvinges en taskforce er det antallet af sager er det sagernes kompleksitet

vi har på et tidspunkt set en bestemt kommune som simpelt hen

hvad er det for nogle konkrete sager der går igen jeg synes jo egentlig det er lidt underligt at

som om jeg skulle sidde i ankestyrelsen eller i tilsynet og have haft fingrene ned i materien og lige

tabt arbejdsfortjeneste til til familier med børn der går igen

som ordføreren også selv tidligere har været ude at

hvis man så nægter at tage imod

rette op på at man måske ikke har fulgt lovgivningen og

i skal følge lovgivningen inden for det her område og jeres sagsbehandling har ikke været god nok

derfor skal i tage imod den her hjælp for at rette op på de sager

kan det godt være at det ender med at i får tvangsbøder det er jo også det vi har lavet en fælles vedtagelse om

og to hundrede og fem og tyve timersreglen om forhøjelse af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere med halvtreds procent og endelig om at gøre det obligatorisk at kommunerne skal tilbyde børn i fattige familier et

det fremhæves i bemærkningerne til forslaget at det påvirker børnene i familier når forældrene er omfattet af kontanthjælpsloftet og at der er en risiko for at disse børn selv kommer til at modtage offentlige ydelser som voksne forslaget handler sådan som jeg læser det i væsentlig grad om at bryde den negative sociale arv

det ligger både mig og regeringen meget på sinde at vi i danmark bliver bedre til at bryde den negative sociale arv og derfor står det også helt centralt i regeringsgrundlaget at alle unge skal have et godt afsæt i livet de må ikke blive tabt på grund af manglende faglige forudsætninger men heller ikke på

af en svag social baggrund det tror jeg egentlig at både forslagsstillerne herre karsten hønge og herre jacob mark fra sf og jeg kan være enige i det vi er uenige om er nok hvordan vi så bedst lykkes med det kontanthjælpsloftet sikrer at der er en reel økonomisk gevinst ved at arbejde i forhold til at modtage offentlig forsørgelse

det er både sund fornuft og det er ret og rimeligt over for alle dem der hver dag går

det er min forventning at reformen vil have en langsigtet effekt som styrker mange familiers samlede ressourcer det er nemlig godt for børn at opleve at deres forældre er en del af et arbejdsfællesskab det styrker forældrenes mulighed for at give deres børn den sociale og kulturelle ballast som er vigtig for at de kan udnytte deres potentiale jeg mener ikke og jeg kan heller ikke finde belæg for det

om børn får mulighed for at udnytte deres potentiale og dermed for at bryde

derfor tror jeg heller ikke på at vi løser udfordringerne med negativ social arv ved at give forældrene

som der er eller som mangler i familierne

hvis vi for alvor skal sætte ind mod negativ social arv

det altså der vi skal vende blikket hen noget af det som vi fra forskningen ved har betydning for børns udvikling er forældrenes investeringer i børnene det handler om at være nærværende det handler om

gået at gå en tur sammen at

snakkene hen over middagsbordet det er noget som alle forældre har mulighed for at gøre med deres børn uanset økonomisk formåen og også pligt til at gøre

det er de sociale og de kulturelle investeringer som betyder allermest for børns udvikling når vi skal hjælpe familierne og det skal vi som samfund så handler det om at skabe gode rammer for dem herunder dagtilbud af høj kvalitet og det handler om at sikre virkningsfulde sociale indsatser der hviler på viden om hvad der virker indsatser der bidrager til at løse de bagvedliggende problemer som dræner

med vores ti mål for social mobilitet sat en retning for socialpolitikken

også børn og unge som er udsatte

op på hvert år i den socialpolitiske redegørelse og vi har med udspillet på dagtilbudsområdet sat fokus på at højne kvaliteten i dagtilbud til gavn for alle børn men også en særlig indsats til gavn for socialt udsatte børn i forhold til forslaget om at forhøje det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere

det regeringens holdning at det skal kunne betale sig at arbejde herunder også ved at vi sænker skatten i bunden som det fremgår af regeringsgrundlaget regeringen er som udgangspunkt positive over for forslag der kan understøtte de målsætninger herunder ændring af beskæftigelsesfradraget men regeringen har samtidig en ambition om at skatteinitiativer der øger gevinsten ved lavtlønnet arbejde bør komme en bredere gruppe end blot enlige forsørgere til gode de skattepolitiske prioriteringer som regeringen foretager skal ses i det lys forslagets sidste del handler om obligatoriske fritidsklippekort for børnefamilier som har en lav indkomst i forbindelse med vedtagelsen af forebyggelsespakken

fjorten blev det muligt for kommunerne at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge så kommunerne har derfor allerede i dag mulighed for at tilbyde fritidsklippekort til dem de mener har behov for det og vil have glæde af det regeringen er af den holdning at det er i kommunerne hvor de kender både barnet og forældrene at en vurdering af behovet for økonomisk støtte til fritidsaktiviteter skal foretages og som det altid er tilfældet på socialområdet bør det ske efter en samlet vurdering af familiens situation om et barn har behov for særlig støtte handler om det enkelte barn det handler om det enkelte barns livssituation og det skal ikke være noget der alene er afhængigt af forældrenes indkomst

selvstændigt erhvervsdrivende som lå under den fattigdomsgrænse det er mennesker som arbejder og forsørger sig selv men som jo kan have svingende indkomster eller opstartsvanskeligheder hvor der kan være flere år med røde tal på bundlinjen men det er jo ikke en gruppe som vi i al almindelighed vil opfatte som fattig og slet ikke som socialt udsat så en fattigdomsgrænse siger heller ikke noget om hvordan man løser de bagvedliggende problemer og den siger slet ikke noget om hvordan børnene i familien har det og om de har behov for støtte eller ej derfor er det et vildspor at yde social støtte efter en fattigdomsgrænse som den tidligere sr regerings en sådan beslutning ligger og skal ligge i kommunerne og skal

efter en konkret og individuel vurdering regeringen kan på den baggrund ikke støtte

regeringens egne beregninger at antallet af

det sværere i forhold til arbejde og uddannelse når man vokser op

så sige at jeg står her med en tekst fra to forskere fra aalborg universitet stina krogh petersen og iben nørup der

konsekvenserne af dårlige økonomiske betingelser i barndommen er altså både langvarige og svære at afbøde igen og det er der forskningsmæssig evidens

sige at det når vi har sociale problemer i danmark

at ydelserne er for lave og løsningen er ikke at sætte dem op

som har nogle bagvedliggende problemer som dræner familierne for ressourcer

kulturelle ressourcer det de sociale ressourcer

set også forskere som er ude at pege på og det er de problemer som holder forældrene ude af arbejdsmarkedet og ude af fællesskabet derfor skal vi fokusere på at lave sociale indsatser der virker

at at alle udsatte borgere får en bedre hjælp og støtte sådan

de igen kan komme ind på arbejdsmarkedet

understøtter sådan set også et øget fokus på

med med den her kontanthjælpskælder så det

universitet der siger at det får dramatiske konsekvenser og den snak om at man hjælper børnene ved at sende forældrene i arbejde det det betyder er at de børn selv får spændt snubletråde ud så de ikke selv får en uddannelse og kommer i arbejde så man kommer ikke nogen vegne med

omkring seksogtredivetusind kroner om året

eller måske springe en måneds husleje over eller lade være at købe nyt tøj

være nærværende hun skal bare investere i sine børn hun skal bare sætte sig ned og snakke med sine børn og være nærværende hvordan tror ministeren egentlig at det bliver opfattet bliver det opfattet som en hjælp

tjene penge være et forbillede for sine børn må være det absolut vigtigste er der så nogle

ikke kan det direkte ja det kan der godt være der kan være nogle som er syge og være nogle der har sociale problemer og der skal man selvfølgelig kigge på hvordan man på bedst mulig vis får hjulpet dem tættere på arbejdsmarkedet men bare at stigmatisere alle enlige mødre over en bred kam

alle de mødre som er vanvittig gode kompetente

indirekte ligger der jo lidt i den besvarelse

ikke er en tilstrækkelig mor og det er man uanset om man har sociale problemer uanset om man er på arbejdsmarkedet eller uanset hvad

og det er jo altid noget at ministeren indrømmer at man har syge mennesker der ikke kan arbejde på kontanthjælp det synes jeg bare

det kunne være rart med noget handling i forhold til det så syge mennesker ikke skulle være i den situation jeg beskrev altså bare den situation

er årsagen til at hun er på kontanthjælp og så sad

investere i sine børn hun skal være nærværende og hun skal snakke med dem

så må jeg bare sige at jeg tror det er svært at blive enig når

per definition er socialt udsat det behøver man jo ikke at være man kan også være på kontanthjælp fordi det eneste der er galt er at man mangler et arbejde og

er på kontanthjælp faktisk er syge og derfor ikke er

til at påtage sig at arbejde så kan det godt undre at ministeren i hele sin argumentation for kontanthjælpsloftet står og siger at det skal kunne betale sig at arbejde

er ikke helt sikker på hvordan det skal hjælpe den der er syg at blive sat op til seksogtredivetusind kroner ned

er at vedkommende er syg det

og tale dunder imod kontanthjælpsloftet og alligevel

man ikke klart svare på om det er noget af det første man vil gå ind og fjerne hvis man på et tidspunkt er så heldige at få statsministerposten tilbage det må være muligt at kunne komme med et svar på om man rent faktisk har tænkt sig at fjerne det kontanthjælpsloft eller om man har tænkt sig at lade være jeg tror egentlig at der er mange både i salen men også ude i stuerne

det kan jo være vi er heldige og at fru pernille rosenkrantz theil kunne give os et svar nu og her i dag det

politiske leder af socialdemokratiet var beskæftigelsesminister

hvor man satte unge mennesker ned i ydelse fordi som

socialrådgiverne sagde man skulle jo ikke rende rundt og klø sig selv et vist sted så

helt anden retorik som vi hører nu end

kortvarig ydelse man er på er man syg

jeg så forstå at ministeren ikke har læst tallene over fra beskæftigelsesministeriet og

før ministeren begyndte

sige at nu skal man åbenbart være syg for at være på kontanthjælp ja det er så mere end halvdelen af de borgere vi taler om

så vil jeg gerne fortælle hvad socialdemokratiets holdning til

er vi har haft utrolig mange samråd om det her og

ualmindelig tåbeligt redskab hvis det vi gerne vil er at sørge for

investere i mennesker så de kan blive selvhjulpne

under nogle vilkår som ikke får meget store konsekvenser for deres liv derfor stemte

stillede vi et ændringsforslag med alle de penge som

det i virkeligheden af to årsager for det første aner vi ikke hvornår vi overtager regeringsmagten

om femten år der kan være opstået en ny finanskrise vi aner ikke

situation vi står i og vi har ualmindelig uheldige erfaringer med at love den slags ting og så ikke kunne gennemføre dem bagefter jeg vil ikke stå og sige til en enlig mor er frataget mere end tre tusind kroner om måneden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

altså det grundlag vi havde før og lad mig forklare hvorfor

hvis man tager huslejen ud af ligningen utrolig stor forskel på hvor mange penge man har mellem hænderne som kontanthjælpsmodtager alt efter om man bor i en af de større byer i danmark

anders fogh rasmussen som statsminister var utrolig forelsket i

det var fladpandet det gjorde jeg alle årene han sad på taburetterne dernede

det der med at udstikke garantier som gør en fuldstændig ukampdygtig i forhold til at lave fornuftige forslag ud fra den givne situation man står i

til den fattigdom det skaber på ryggen af at vi jo godt kan levere litteraturlisten og det synes jeg

der er jo undersøgelse på undersøgelse på undersøgelse der slår fast at selv kortere perioder

set ind for integrationsydelsen som er en del af det forslag der er her vi går også ind for at suen er lavere end kontanthjælpsniveauet og dagpengene og det vil sige jo med åbne øjne er gået ind i at der er enkelte grupper i vores samfund hvor de har rigtig få penge at leve for i forhold til alle andre

skottende til de undersøgelser

alvor når man går ind og tager penge fra folk og særlig fra forsørgere

alvor at man skal gå ind at kigge på

for redskaber man skal tage i anvendelse for at sørge for

jeg synes det ville klæde regeringen at anerkende at

skal være en rimelighed i at man når man er

ydelsen en anden end hvis man er på dagpenge eller

på kontanthjælp og er blevet voksen det er to forskellige systemer så jeg mener man skal gå rigtig nuanceret til de her debatter fordi der skal være en balance mellem ret og pligt i vores samfund

og noget af det allervigtigste for os som socialdemokrater er at kigge på børnene og se hvad det er for nogle udfordringer vi

står med alt efter hvilken livssituation forældrene står

jeg mener bare at det kontanthjælpsloft der er blevet indført rammer

rasende hårdt særlig i storbyerne hvor det

jeg næsten ikke kan have de fleste der er enlige forsørgere i dag er det jo

i københavn i nærheden af hinanden fuldstændig som statsforvaltningen gerne vil have det hvis vi skal gøre det bedste for vores børn

boende i byen hun bliver nødt til at flytte ret langt væk fra københavn før

men også det fuldstændig afgørende samvær med begge forældre man tager fra dem fordi mor ikke længere kan blive boende i byen kan hun få far

og hvor skal jobbene i øvrigt komme fra jeg synes det er så skammeligt at man har indført de her ting

hvordan den økonomiske situation er efter et valg det er selvfølgelig rigtigt

den usikkerhed har jo ikke forhindret socialdemokratiet i at indgå en boligaftale

så hvorfor kan man ikke give kontanthjælpsmodtagerne der bliver ramt af loftet en lillebitte smule tryghed for et meget meget mindre beløb nemlig en tyvendedel cirka en milliard kr så har vi afskaffet både kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen så det er det første

spørgsmål jeg gerne et svar på hvorfor hvorfor kan man ikke give fattige mennesker en tryghed men man kan godt kontere tyve milliard kroner til boligejerne

vi først kunne gennemføre det når vi på et tidspunkt fik et flertal det træder ikke i kraft nu og det vil sige

situation vi ikke kender boligaftalen starter

indgå aftaler nu som træder i kraft nu som er der nu men

fordi vi utrolig gerne ville have et andet parti og gerne ville have et flertal for det vi vil jo gerne have et flertal for

det det flertal er der ikke og det vil sige at det der med at give en garanti og på den måde lægge hænderne på kogepladen er vi ikke villige til når vi ikke kan være sikre på at kunne gennemføre det men boligaftalen er nu og her så det er

om ikke socialdemokratiet er på vej væk fra at afskaffe det kontanthjælpsloft der hæfter jeg mig ved ordførerens bemærkninger i talen og i det som ordføreren sagde til politiken her for et par dage siden hvor

det gør rigtig ondt så spørger jeg bare hvornår gør det så rigtig ondt er det når man

de seksogtredivetusind eller er det det der er gennemsnitsbeløbet

i orden hvis det er i nogle udkantsområder hvor huslejen ikke er så høj men i de store byer hvor huslejen er høj er det ikke i orden er det ikke bare et udtryk for at man er på vej væk

et spørgsmål om at jeg ikke altid mener at det der var var det bedste i hele verden så når jeg åbner op for at man kan rulle tilbage på en anden måde end ved at gøre det en til en med det system der var engang

ikke nødvendigvis er sådan at det system der var var den bedste opfindelse der nogen sinde er

det kunne være at man inden for rammen af de penge kunne finde et system der var smartere

set er en meget god idé at åbne op for

hvis vi stemte det her igennem nu ville det jo også gælde i tyve år ud i fremtiden

ville det fuldstændig ligesom boligaftalen jo gælde lige så langt øjet rakte så det er forskellen er jo om det er noget der træder i kraft nu hvor vi kender de økonomiske betingelser

anden fremtid hvor vi ikke aner hvad de økonomiske betingelser er og dermed ikke kan finansiere det

med to børn så har man en indkomst efter skat på syttentusinde

har her fra beskæftigelsesministeren det tror jeg

er en

enlige mor være fritaget på nogle områder

det er rigtig svært at få arbejde når man er blind

i sig selv et kæmpe problem at vores arbejdsmarked er så lidt rummeligt så det kunne for eksempel være en blind og blinde er ikke undtaget

blinde bor ikke i den type boliger der blev undtaget for den her regel og det vil sige at blinde faktisk er et godt eksempel på en gruppe for

blinde har man bare taget pengene fra

politik til hvad det er man vil og så klart kan melde ud selv om man ikke ser

man ikke har flertal men det at have en holdning troede jeg at det gamle arbejderparti havde

til i forhold til det her med hvad der er for nogle

det de sidder og lægger vægt på er at de er utrolig glade

at få et arbejde og de er derfor i kontanthjælpssystemet og bliver ramt af loftet

godt blive ved med at stå og remse grupper op som er på kontanthjælp fordi de gerne vil arbejde og ikke vil parkeres de

bliver ramt af det her loft alene fordi de ikke kan få et arbejde det er efter min mening totalt

kontanthjælpsmodtagere sådan set

hen også det problem i nogle familier at pengene går til det forkerte heldigvis er

i langt størstedelen af de fattige familier

det de skal have men i nogle familier gør de det ikke og hvordan undgår vi så at pengene bliver brugt på alt muligt andet end at putte mad i køleskabet jeg ved det ikke

det vil sige at nogle af de redskaber vi har forsøgt at bruge som samfund jo er at sige at man så har friplads i institutionen og at man kan få

adgang til at være medlem af foreninger altså dyrke sport at man har ret til

er den type tiltag hvor man kan sige at der rammer vi meget direkte at børnene faktisk får et bedre liv og jeg tror jo meget på at det er den slags vi skal kigge på

et svar hvor man bare kan sige vupti sådan

det er jo ikke for at sige at alle der er på kontanthjælp har det på den måde for

kontanthjælpsloft integrationsydelse

og fem og tyve timersregel

fuldstændig klar over der er nogle problemer

skal løses vi tror ikke på

nu giver vi bare nogle flere penge det der skal til er selvfølgelig at de familier der har

de selvfølgelig hjælpes videre i systemet det er

derfor de skal have et ressourceforløb hvor de for øvrigt er fritaget for

skal jo kun være en midlertidig ydelse

desværre

en afklaring og hvad skal de så skal have et fleksjob eller en førtidspension eller kan de komme tilbage til arbejdsmarkedet

hjælpe rigtig mange

aftalt at kommunerne jobcentrene

skal tage fat i de her folk der går på kontanthjælp de skal hjælpe dem med at finde et arbejde de må lave direkte jobformidling til

at de kommer væk fra det system de går i

har svært ved at forstå at man kan gå på kontanthjælp

væk fra systemet de skal ud på arbejdsmarkedet

synes vi jo er en rigtig god idé

at forhøje beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere med halvtreds procent det er også meget godt for

væk fra systemet jeg vil ikke udelukke at det kan lade

at se på beskæftigelsesfradraget på en eller anden måde men det hjælper jo ikke dem der fortsat er på kontanthjælp det

væk fra systemet hvis de får hjælp til at komme

i arbejde og i de her tider hvor arbejdsgiverne

er ikke noget vi vil afvise

man strikker det sammen i fremtiden om

en fire årig periode hvis jeg husker rigtigt og den er ikke udløbet endnu så vidt jeg

lavindkomstmodtagere dem der som jeg siger arbejder på hks mindsteløn de kan også have behov for at deres børn får et fritidsklippekort og det er der mange kommuner der gør i forvejen

syv hundrede mennesker ud på arbejdsmarkedet

bent bøgsted bekræfter det samtidig med at antallet af børn der vokser op i fattigdom i danmark bliver fordoblet er der nogen rimelig sammenhæng imellem

for de mennesker der kommer ud på arbejdsmarkedet til gengæld rammer det jo så utrolig

er kan herre bent bøgsted give et konkret eksempel på hvor det bedre kan betale sig at gå

generelle henvisning til hks overenskomst

det være at de måske skal have hjælp til at komme væk fra

mindsteløn i detailhandelen og kontanthjælpen for en forsørger det

ordføreren siger noget vi har hørt lige siden lovforslaget blev

så skal man videre så skal man have en førtidspension eller noget andet varig forsørgelse som er bedre end

er det egentlig gået med det der har været dansk folkepartis mærkesag hele vejen igennem den her diskussion nemlig at man skulle sørge for at folk

kom videre i systemet og for eksempel fik en førtidspension hvor mange har man fået igennem

en afklaring det var det forligskredsen skulle prøve at løse i

sendt en vejledning ud til kommunerne

har nok ikke meget på sig og påstanden om at der er en hel masse kontanthjælpsmodtagere derude der får mere ud af at være på kontanthjælp end på

holder ikke en meter det andet svar er jo en tilståelsessag så det vil noget for

dengang ordføreren stemte for kontanthjælpsloftet

jo reglerne om hvor svært det er at få førtidspension alligevel

som en undskyldning for at støtte et lovforslag man udmærket godt vidste ville komme til at ramme syge mennesker og deres familier og deres børn rigtig hårdt

ikke bare indrømme at det var et lille vissent figenblad man holdt foran sig for at skjule sin nøgenhed dengang man støttede det her alvorlig fattigdomsskabende

indgået om ressourceforløbsydelsen har hindret mange

det er enhedslisten heller ikke ikke

væk fra det system er at de får den indsats

gerne have lov til indledningsvis at sige tak til de ordførere som jeg

det danske folkestyre er altså bedre set herindefra end det billede som medierne

men jeg har oplevet flid og dedikation og engagement tak

tak til sf for et gennemarbejdet beslutningsforslag med en interessant finansieringsmodel sf vil udrydde børnefattigdom ved at pålægge regeringen at afskaffe hvad de selv kalder for fattigdomsydelsen jeg synes først og fremmest ikke det giver mening at snakke om kontanthjælpen som en fattigdomsydelse og jeg synes heller ikke det er vigtigt at at diskutere hvornår vi kan sætte

derfor synes jeg vi i fællesskab skal koncentrere os om hvordan vi sikrer de

danskere med de færreste ressourcer

at vi kan rykke danskerne fra offentlig forsørgelse og hen i det arbejdende fællesskab for som

det med til at bryde den negative sociale arv når børn hver morgen

forældre trække i arbejdstøjet og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet det har været rigtig vigtigt for venstre at vi med kontanthjælpsloftet fandt den rigtige balance mellem et rimeligt rådighedsbeløb og et reelt incitament til at komme i beskæftigelse den balance mener jeg vi har fundet med kontanthjælpsloftet og med to hundrede og fem og tyve timersreglen eksempelvis modtager et ægtepar med to børn treogtyvetusinde og tohundrede kroner hver måned i offentlig ydelse efter skat så med helt skarpe prioriteringer

plads til både aktiviteter og fødselsdage sf ønsker også at afskaffe to hundrede og fem og tyve timersreglen men vi skal huske på at med kun få arbejdstimer kan man igen sikre sig fuld hjælp og samtidig bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet

og fem og tyve timer svarer til en almindelig arbejdsuge i kun seks uger jeg har dog forståelse for hvor frustrerende det må være

får et mindre rådighedsbeløb end hidtil men når det er sagt

er det altså helt nødvendigt at vi skaber en økonomisk gevinst ved at tage et job også i den lave ende af lønskalaen kontanthjælpen er ment som en midlertidig ydelse

på arbejdsmarkedet det her beslutningsforslag favner mildest talt bredt sf vil gøre det mindre attraktivt at

synes jeg ganske enkelt er en helt igennem uklog beslutning vi kan ikke være bekendt at skubbe virksomheder uden for landets grænser fordi arvinger ikke har råd til at overtage familiens svendestykke og vi kan heller ikke være bekendt at bremse for fremtidige investeringer som sikrer virksomhedens konkurrencedygtighed det her forslag arbejder direkte imod venstres ambition om at få flere med i det arbejdende fællesskab og nedbryde den negative sociale arv venstre tror nemlig på at vejen går gennem arbejdsmarkedet og ikke gennem højere ydelser det er vigtigt for børn at opleve mor og far som en del af det arbejdende fællesskab hver fjerde danske virksomhed hungrer efter arbejdskraft og alene i marts måned i år kom der

flere job i den private sektor det viser mig at der er mange ledige job at tage

at der ikke er incitament for at slå hul i kontanthjælpsloftet og på den baggrund stemmer venstre

arbejde sammen med

at børn der vokser op under egentlig fattige forhold bliver fordoblet

nå frem til at værktøjet på nogen måde hænger sammen

med en meget løs tilknytning til arbejdsmarkedet

sandsynligvis få en mindre og kortere uddannelse

et dårligere arbejdsmiljø så hvordan kan det hænge sammen at man

på kort sigt får en lille gevinst og på lang sigt rent faktisk får udgifter det er dels menneskelige

på alle parametre for at sikre at

i danmark og med al respekt viser regeringens politik jo at der bliver skabt flere jobs i

derfor er langt mindre

er om ordføreren vil bekræfte at de tillæg man kan få som kontanthjælpsmodtager hjælp til husleje hjælp til daginstitution børnecheck børnetilskud

synes jeg jo det er vigtigt at sige at det her understreger

vigtigheden af også fremadrettet at have fokus på at hvis skatten skal lettes

og det er vel at mærke en billig gennemsnitshusleje som jo slet ikke svarer til de huslejer som man for eksempel har almene boligbyggerier omkring de store byer

penge skal familien klare alt det andet så kan man diskutere om det er meget

lagt sig der jeg synes det er meget lidt hvis man skal matche de vilkår som andre familier har men man skal sammenligne med de vilkår som en lavtlønsfamilie har

det er jo det ordføreren og regeringspartierne og dem der støtter

spørgsmål som måske meget godt viser lige præcis det her med at vi deler os efter anskuelser fordi der

hukommelsen ordføreren siger at man skal stramme på alle skruer så det er attraktivt at komme ind på arbejdsmarkedet eller noget der ligner ikke

og

hundredvis af forskellige jobs i alle mulige kategorier fordi man bare gerne vil have lov til

så ikke helt sikker på at

op imod seksogtredivetusind kroner fra den her blinde person

skulle betyde at vedkommende fik varig beskæftigelse det er lige præcis der jeg mener kæden

har styr på hvad det er for en gruppe

synes det er enormt attraktivt at komme ud på arbejdsmarkedet har kæmpet i årevis for at få lov til det har i øvrigt bakket op for rigtig manges vedkommende om den førtidspensionsreform der gjorde at man ikke bare parkerer blinde men at man faktisk bliver ved med at opfatte blinde som nogle vi gerne

at tale om hvordan vi indretter os sådan

der er plads også til til dem der har udfordringer og som spørgeren

skal bruge alle klaverets tangenter

synes jeg at regeringens retning er fuldstændig korrekt vi har

skal kunne betale sig at arbejde nu er der også fokus på at vi skal have bekæmpet bøvl og bureaukrati gjort reglerne smidige og sørge for

sammenhæng mellem det vi gør her i

i landets mange kommuner

vigtigt at det her er en fælles indsats

og når der så faktisk er et alternativt boligtilbud kunne man sætte kontanthjælpen ned

rummeligt arbejdsmarked nu har jeg efterhånden været herinde på christiansborg i

nærmer sig tyve år det er helt forfærdeligt og i alle årene har man talt om det rummelige arbejdsmarked det er der så ikke endnu

at skabe det der rummelige arbejdsmarked der gør at alle landets blinde kan få det arbejde de har søgt igennem efterhånden flere årtier

fordi de ikke havde lyst eller det ikke var attraktivt nok for mig lyder det jo som om

man har en eller anden idé om at dem der sidder derude

der sidder rigtig mange mennesker derude som ville ønske

uddanner sig efteruddanner sig søger jobs gør

sikker på at jeg har forstået hvad det er der er ideen med at man tager det rækkefølge jeg er heller ikke sikker på at logikken i sidste ende holder men men hvorfor den rækkefølge hvis man anerkender at der ikke

at det kan betale sig at arbejde at der er et økonomisk

arbejdsmarkedet frem for at være på passiv forsørgelse jeg deltager ikke i det som der er nogle der

vi skulle have en holdning om at man ikke gider arbejde tværtimod ser jeg masser af eksempler også fra mit kommunale virke på at mennesker længes efter at komme ind på arbejdsmarkedet det er præcis de barrierer det handler om at få nedbrudt derfor er det utrolig vigtigt at vi selvfølgelig har de økonomiske incitamenter skruet rigtigt sammen men lige så vigtigt er det jo

at tingene ikke fungerer optimalt det oplever jeg at der er fuld fokus på hos regeringen og det

der er konkret fokus på at få gjort op med

have fokus på at øge øge incitamenterne

puste fornyet liv i samarbejdet med kommunerne om at vi

herre finn sørensen fra enhedslisten der er den næste ordfører

formand og en stor tak til

forslag jeg tror lige vi skal repetere hvad det går ud på det

af tre led en afskaffelse af kontanthjælpsloftet integrationsydelsen og to hundrede og fem og tyve timersreglen og til alle dem der følger med

oplyse at integrationsydelsen jo er den laveste af disse ydelser altså i grove tal kun lidt over halvdelen af kontanthjælpen så foreslår man at forhøje det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere med halvtreds procent

gøre det obligatorisk at børn fra fattige familier tilbydes et fritidsklippekort og at det skal være obligatorisk for kommunerne at sikre en aktiv indsats for at få disse børn med i fritidslivet

handler om at afskaffe børnefattigdom så stor ros til sf

også med en finansiering som enhedslisten kan gå

varmt ind for nemlig ved at

man aflyser de skattelettelser som disse fattigdomsydelser skulle have finansieret og samtidig skal skatterabatten til rige virksomhedsarvinger annulleres for det er jo tankevækkende at

fra sfs side hvis det er helt bevidst

de borgerlige partier der hårdnakket står og afviser at lempe vilkårene for nogle af de fattigste mennesker i det her land gennemfører lige nøjagtig en sådan lettelse af arveafgifterne for nogle af de rigeste familier her i landet så tak til sf for

er jo fuldstændig rigtigt at hvis man bruger den tidligere regerings

altså kontanthjælpsloftet integrationsydelsen og to hundrede og fem og tyve timersreglen at vi får syv tusind flere fattige børn og ministeren har jo bekræftet at kontanthjælpsloftet rammer

toogtredstusind børn bliver berørt af den lovgivning og syv tusind af dem

i en grad så de kommer oven i de mange fattige børn vi havde i forvejen det her forslag er jo et led i en massiv fattiggørelse af en del af befolkningen under påskud af at nu skal vi have folk i arbejde på trods af at tre fjerdedele af den gruppe mennesker vi taler om er

komme ud på arbejdsmarkedet det har kommunerne selv vurderet ved at kalde dem aktivitetsparate jeg synes det er vigtigt når vi snakker om det her at vi ikke kun forholder os til at det er vigtigt af hensyn til de mennesker

hvis man mister fyrretusind kroner om året

en gennemsnitlig husleje i et alment boligbyggeri så er det et kæmpe indhug i familiens muligheder for at klare sig men det er jo vigtigt at forstå at det her er et led i en lang stribe af reformer ganske vist gennemført med lidt forskellige sammensætninger af partier

massiv fattiggørelse af lønmodtagerne når de bliver arbejdsløse eller syge og ude af stand til

den tidligere regering

s r sf regeringen vurderede jo selv at de reformer som den var med til

fleksjob og sygedagpengereformen og

fru mette frederiksens første kontanthjælpsreform ville medføre op mod titusind flere fattige der er ikke regnet på hvor mange flere fattige børn der ville komme ud af nøjagtig den

og oven i dem kommer så det her som jo vil medføre cirka en fordobling af antallet af fattige børn derfor er det rigtig godt at vi får lejlighed til at diskutere det her i socialudvalget

som et flertal har lavet i beskæftigelsesudvalget men nej vi får liret den samme lektie af om

et valg i stand til at have et flertal

vi forventer at vi kan få et flertal sammen med socialdemokratiet

skaffe et flertal og det er jo skændigt at man skal beskyldes for at

ønsker at socialdemokratiet løber fra det nej det gør vi ikke og det beviser vi i dag ved at stemme for

sfs forslag fuldstændig som det ligger i modsætning til socialdemokratiet der blot skaber tvivl om hvad de egentlig vil efter et folketingsvalg i forhold til det her

er ikke

præcis de samme mennesker

konsekvensen af den politik er jo velkendt det er ganske enkelt sådan at vi ikke kan give meget større indkomster til flygtninge end man gør i andre europæiske lande uden at gøre det alt for attraktivt for flygtningene at søge mod danmark hjælpen til asylansøgere bør ikke bestemmes af det ellers meget høje danske ydelsesniveau selv om forskellen mellem en integrationsydelse og almindelige danske ydelser kan blive meget stor i forhold til kontanthjælpsloftet har vi stadig høje ydelser i danmark kontanthjælpsloftet skal jo sikre at der er en rimelig forskel mellem at være i arbejde og på passiv forsørgelse

end man har set man havde forventet flere i forhold til nye særydelser til familier på kontanthjælp

jeg troede netop at de større beløb vi giver til forsørgere

at dække den her slags udgifter så konkret i forhold til det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere

enlige forsørgere og det var jo også baggrunden for indførelsen af det særlige beskæftigelsesfradrag om det er smartest at øge det her eller det generelle beskæftigelsesfradrag

er et meget godt spørgsmål som man sagtens kunne tage op i forbindelse med de kommende skatteforhandlinger

i barndommen altså både langvarige og svære at afbøde igen og det er der

ikke selve fundamentet for den argumentation som fru laura lindahl bygger op nemlig ved at sige at

der har regeringens egne beregninger sagt at det her maksimalt vil få syv hundrede mennesker ud på arbejdsmarkedet til gengæld er vi sikre på at toogtredstusind børn berøres af kontanthjælpsloftet regeringens egne beregninger siger at antallet

mange kommer nu under disse budgetter nogle en del

og så er der hele diskussionen om syge mennesker

er blevet lidt af en kliché at sige

men sandheden er jo også at der er nogle der ikke har ret

alene med kontanthjælpsloftet og to

regeringen noget nær fordoblet antallet af børn der vokser op i fattigdom hvis vi altså regner med den grænse som regeringen meget behændigt har afskaffet altså fattigdomsgrænsen alene det er jo grundlag for at støtte det her beslutningsforslag i vores optik er det en bydende nødvendig opgave og det vil altid være en opgave for ethvert folketing at bekæmpe børnefattigdom i et land som danmark dykker vi ned i udformningen af kontanthjælpsloftet og to

fem og tyve timersreglen ser vi først og fremmest en udformning der er direkte designet til at ramme enlige forsørgere hårdest hvilket i sig selv er en meget bekymrende konstruktion hvis man altså betragter det her ud fra et socialt perspektiv og ikke bare ud fra et excelarks perspektiv at være enlig mor

far for den sags skyld på kontanthjælp kræver i den grad overskud og hvad børnene i

faren står på en brændende platform som er fyldt af økonomiske bekymringer vi ved også herre finn sørensen fra enhedslisten var inde på det at fem og halvfjerds procent af de voksne der rammes af loftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

andre udfordringer end bare arbejdsløshed

vi ved også at mange af de her forældre faktisk sparer på deres udgifter blandt andet til medicin for at kunne købe vintertøj til deres børn eller for at sikre at børnene kan komme til fodbold og andre fritidsaktiviteter

op i de her familier har bestemt heller ikke brug for at deres forældre bliver presset til at spare

som gør at deres liv kan blive en lille smule mere tåleligt vi ved også at andre konsekvenser af reformerne er at børn i nogle familier må undvære aktiviteter og fritidsinteresser som kræver at man skal betale kontingent det kan være at spille

netop aktiviteter der skaber fællesskaber og venskaber på kryds og tværs af sociale forhold og vilkår er det der giver glæde og mod og styrke i en barndom og det er der brug for

så ved vi jo også at de her fattigdomsydelser har en ualmindelig lille effekt på beskæftigelsen

ellers var hele argumentet for at indføre dem

del af en ufærdig pakke der skulle skabe flere jobs og selv den tidligere beskæftigelsesminister der indførte ydelserne har jo erkendt

summa summarum står vi her med nogle reformer

stort spørgsmålstegn ved om den ønskede effekt er blevet opnået ser man det til gengæld fra et socialt og børnefagligt perspektiv står vi med reformer der er en katastrofe og som både menneskeligt og økonomisk efterlader en regning både i dag

har offerfonden nemlig udgivet et studie for nylig hvor de kigger på de tidligere fattigdomsydelser og det tidligere kontanthjælpsloft og hvor konklusionen er at risikoen for anbringelse uden for hjemmet stiger med fem og tyve

blandt unge mennesker som har været anbragt som børn de er overrepræsenteret det overrasker nok ikke så det er altså ikke uskyldige

vi har et gigantisk ansvar som samfund for at de børn der vokser op under vanskelige kår

og vi har et gigantisk ansvar for at

den sociale arv men med integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet mener vi at regeringen har skabt grundlag for at vi faktisk isolerer nogle af de mest sårbare borgere økonomisk og socialt og det rammer også deres børn

meget trist udvikling det forslag som sf

har skabt på det børnefaglige og sociale område og derfor bakker vi fuldt ud op om

det og der er slet ikke nogen tvivl om at at mange af de ydelser der her er opremset er

ni år og noget af det allerallerbedste

på samme måde som i andre dele af samfundet er sammenhæng mellem forældres baggrund

socialt blindt forum

for børnenes præstationer hvor man kan matche hinanden selv om man har

hvor man kan opnå sejre selv om man fik et nederlag i problemregning tidligere på

dem fra gellerup godt kan vinde over dem fra hellerup lige børn leger bedst siger man men i fritids

foreningslivet leger alle børn rigtig godt og det skal vi stimulere

afsavnsanalyser i forhold til

mindrebemidlede familier

der ryger som noget af det første fordi fodboldklubbens kontingent og et par fodboldstøvler og stævner hurtigt kan løbe op

meget stor nødvendighed med opsporende medarbejdere der får de unge ud i foreningslivet

for fodboldstøvler eller målmandshandsker til dem der ikke lige har har råd til det

i det her ikke være hundrede procent

iagttage og debattere de sociale konsekvenser i de kommende år

løftes ud af offentlig forsørgelse og ind i beskæftigelse

skal det kunne betale sig at arbejde jobreformens hensigt er at gøre det mere attraktivt at arbejde i forhold til at modtage offentlig forsørgelse en konsekvens er at nogle får

målet er at mennesker der bliver påvirket af kontanthjælpsloftet kun bliver kortvarigt berørt da kontanthjælpen kun skal være en kortvarig ydelse fællesskabet er vigtigt og der er mange fællesskaber uddannelsessteder arbejdspladser sportsklubber frivillige foreninger kirker og familien kontanthjælpsloftet sikrer at der er en reel økonomisk gevinst ved at arbejde i forhold til at modtage offentlige ydelser det giver mening og er ret og rimeligt over for alle dem der

det er nemlig godt for børnene at opleve at deres forældre er en del af arbejdsmarkedet når vi skal hjælpe

handler det om at skabe gode rammer for den herunder gode dagtilbud af høj kvalitet det handler også om

sociale indsatser altså de ti sociale mobilitetsmål

har vi sat fokus på høj kvalitet

overførselsindkomsterne er afgørende for at børn får mulighed for at udnytte

potentiale og bryde bryde den negative arv højere ydelser til forældre løser ikke udfordringen med negativ social arv ej heller i danmark hvor vi har en af verdens højeste ydelser

der findes familier som ikke har mange midler men hvor forældrene formår at skabe tryghed for børnene i hverdagen

kontanthjælp vi drøfter her er på forebyggelsespakken tusind og fjorten giver kommunerne mulighed for at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

det er op til kommunerne og det er dem der er tættest på og ved hvordan familien er sammensat

i kommunerne hvor man kender både børn og forældre at en vurdering af behovet for økonomisk støtte

direkte børnerådet har undersøgt hvordan børnene oplever et liv på økonomisk lavblus børn der lider afsavn på grund af familiens lave indkomst har sværere ved at blive en del af børnefællesskaber og de er oftere ensomme se det er et opråb ude fra den sociale virkelighed mens den konservative ordfører står og fylder ord og siger at

handler om fællesskaber de her lave ydelser i den lavloftede kontanthjælpskælder gør lige nøjagtig det modsatte de

snakker om her stadig væk ville have nogle sociale problemer så det det drejer sig om her er ikke at fastholde

i kontanthjælp og integrationsydelse men det er at gøre dem fri af det og når man gør dem fri af det så er det at de kommer ind som en del af fællesskabet så hele ideen med

og dermed komme ud og være en del af fællesskabet det er godt for børnene det er godt for familien

og integrationsydelse som er en af verdens bedste hvis ikke den bedste

et spørgsmål om om herre karsten hønge mener at det skal fordobles eller det skal tredobles men det løser ikke de her basale problemer hvis en familie er ude og har store sociale problemer det skal vi løse

at hjælpe dem på mange andre måder blandt andet med de ti mål for social mobilitet penge løser ikke det her det har vist sig gang på gang og det gør det heller ikke

det kan et flertal her i folketinget hjælpe med til ved at vedtage beslutningsforslaget fra sf

så vil jeg stille et spørgsmål hvad mon binder

børnesagens fællesråd dansk sygeplejeråd 3f kirkens korshær mødrehjælpen foreningen grønlandske børn børns vilkår red barnet

det der binder dem sammen er at de i fællesskab har sendt et nødråb som de selv kalder det til folketinget de skriver i henvendelsen vores frygt er ved at blive til virkelighed tusindvis af børn hvis forældre er omfattet af de nye lave ydelser rammes lige nu hårdt så hårdt at der må spares på mad vigtig medicin vintertøj offentlig transport og sociale aktiviteter så vidt de fjorten organisationer som hver dag er i nærkontakt med familier hvor hvor børnene betaler den største pris for at vokse op

i socialt udsatte familier

fattigdom trækker spor langt ind i voksenlivet er den meget sigende titel på den helt aktuelle undersøgelse

det er præcis det som sker for fattigdom er en tatovering som børn har svært ved efterfølgende at slette man hører så tit at det jo ikke gør noget at uligheden stiger hvis det bare er de rige der bliver rigere hvem kan da have noget imod det altså lige bortset fra nogle uheldige indebrændte typer på venstrefløjen som altid lider af misundelse men virkeligheden er at de fattigste danskere har oplevet en decideret tilbagegang i indkomst de allerrigeste buldrer derudad med store stigningerne i indkomsterne mens det store flertal har haft en meget lille fremgang siden to tusind og ti det kører efter opskriften jo højere indkomst jo højere indkomstfremgang

det er også som om det er noget vi har hørt før ikke

har til ham skal der gives og han skal have i overflod

i år to tusind tjente den rigeste del i danmark

oplevede vi en fordobling af fattige og i dag har vi

tusind fire hundrede er børn antallet af fattige børn har været faldende siden to tusind og elleve og det har nok noget at gøre med et regeringsskifte på det tidspunkt men regeringens egne tal viser nu at den lavloftede kontanthjælpskælder og to hundrede og fem og tyve timersreglen vil fordoble antallet af fattige børn samtidig kan vi konstatere

børn berøres af de lavere ydelser antallet af

børn er steget fra ethundredetusind i to tusind og to

og halvfjerdstusind i to tusind og femten vi kender præcis betydningen af at indføre særlig lave ydelser sfi har påvist at børn

ledige og får en lavere indkomst som voksne og jo flere år børn lever i fattigdom des dårlige klarer de sig i skolen børnerådet har også undersøgt børns forhold når de vokser op i familier med få penge de lider afsavn og har svært ved at blive en del af børnefællesskaber og de er oftere ensomme stina krogh petersen og iben nørup fra institut for sociologi og socialt arbejde på aalborg universitet har forsket i børnefattigdom og

afsavnet gælder for eksempel adgang til sund og varieret mad nyt tøj alderssvarende elektronik samt ordentlige boligforhold på det sociale område kan nævnes muligheden for at dyrke fritids og sportsaktiviteter

men lad os da for et øjeblik

de finde vej over til arbejdsmarkedet

men vil man på længere sigt kunne argumentere for det niks forskere på aalborg universitet

jeg citerer børn som er vokset op i en familie med lav indkomst klarer sig generelt dårligere senere i livet end børn som er vokset op i en familie med højere indkomster

hvilket har livslange konsekvenser for dem fordi de uddannelses og udviklingsmuligheder der hører barn og ungdom til ikke

samme omfang kan opnås når man først er blevet voksen uden uddannelse bliver tilknytningen til arbejdsmarkedet svagere sandsynligheden for

at komme i jobs med høj risiko for nedslidning

højrefløjens argumentation har aldrig holdt vand

betale sig at arbejde

at forestille os at de økonomiske incitamenter virker konkluderer de to forskere fra aalborg konsekvenserne af dårlige økonomiske betingelser i barndommen er altså

evidens for det har en dyr pris når man skærer i ydelser til forsørgelse af børn

børnefattigdommen blev fordoblet mellem to tusind og to og to tusind og elleve i tal fra fem tusind til titusind men regeringsskiftet i to tusind og elleve gjorde at tallet fald til de nuværende otte tusind fire hundrede

men de dystre udsigter foran os viser som sagt en stigning

børn der vokser op i lavindkomstfamilier den her asociale øvelse får stort set ingen voksne ud på arbejdsmarkedet regeringen har selv beregnet det til at være maksimalt syv hundrede

er både medvind på cykelstierne og solen skinner til gengæld

for børnene i de her familier prisen bliver stor på længere sigt først og fremmest gennem menneskelige omkostninger men også ved at de her børn får sværere ved at klare sig i uddannelsesverdenen og på arbejdsmarkedet det er så gennemført en lose lose udvikling regeringen afskaffede den officielle fattigdomsgrænse men ikke fattigdommen

de tre regeringspartier som nogen der ligner

de tre aber en der holder sig for øjnene en for ørerne og en for munden men vores børn fortjener bedre

derfor vil det også være sådan at det jo er meningsløst at sammenligne en dansk kontanthjælpsfamilie med eksempelvis

er vokset op i lande der objektivt set er langt fattigere

dansk kontanthjælpsfamilie med en er vokset op i uganda det der rammer hårdt i alle samfund uanset hvor fattig eller hvor velhavende samfundet er er den relative ulighed det er forskellen mellem hvor fattig man er eller hvor rig man er

er den der slår hårdt igennem så man kan faktisk godt vokse op i et land som på det objektive plan er fattigere end det danske men hvis befolkningen er mere lige

ikke for syge til at komme over på en anden ydelse

hvad mener sf at der skal til skal der en ny ydelse til

uanset om du er jobparat eller om du er syg

er at når regeringen mener at man kan bruge økonomiske incitamenter ved

forventer at det betyder noget særligt i at få folk ud på arbejdsmarkedet

det bevist at det gør det ikke det gør bare folk fattigere apatiske opgivende de isolerer sig mere men hvis man samtidig med at man giver et økonomisk incitament peger på

har en mulighed eksempelvis hvis man er ung og under tredive og man er erklæret uddannelsesparat

der er den her uddannelse du kan gå i gang med så kan man i konkrete afgrænsede situationer faktisk opnå resultater også med økonomiske incitamenter så derfor er vi meget optaget af at man finder ydelser der passer til situationen hele pointen for mig er bare at hvis man giver økonomiske pisk

væk fra pisken hvis man skubber til folk

modtager

at kunne leve for treogtyvetusinde

er at hvis man er enlig forsørger og har et barn taber man tre tusind kroner om måneden

indføres den lavloftede kontanthjælpskælder og jeg kan konstatere at rockwool fonden jo simpelt hen har

netop har opstillet minimumsbudgetter for hvad der er nødvendigt for at leve i danmark mange kommer nu under disse budgetter nogle en hel del under det er de mennesker der har beregnet den

at socialdemokratiet jo ikke kan meddele at de vil bakke op om at fjerne kontanthjælpsloftet

socialdemokraterne melder hus forbi og ikke vil love

lige trist over men jeg lytter mere til indholdet

ordfører som i dag så har været fru pernille rosenkrantz theil og andre gange har det været herre leif lahn jensen men entydigt

været at de er oprigtigt optaget af området jeg synes også

afskaffet men mon ikke at de

er om han kan bekræfte at ifølge beskæftigelsesministeriets faktaark hvor der bliver beregnet rådighedsbeløb

fremgår det at et ægtepar

efter kontanthjælpsloftets indførelse har et rådighedsbeløb på fjortentusinde og firehundrede

primært skyldes at der skal betales husleje

allerførste anledning vi havde i fællesskab med hinanden da vi vandt regeringsmagten sidst

at den retningsangivelse at vi har stemt imod og at vi mener at det er noget makværk

hvad politikere gør og det var præcis det vi gjorde ved først givne lejlighed da vi fik regeringsmagten sidst kan ordføreren bekræfte det

til magten i to tusind og elleve havde vi titusind børn under fattigdomsgrænsen og da man fjernede ydelserne faldt

med den nuværende regering er at man vil opleve en fordobling fra de to tusind fire hundrede derfor er jeg da også sikker på at vi som vi altid gør knuselsker hinanden partierne imellem vi skal nok finde